at vi ikke kan støtte lovforslaget som det ligger her

en stor forringelse af vilkårene for den enkelte landmand og det er vigtigt at de der fungerer som vikar har fagligt kendskab til landbrugsområdet og har erfaringer med at passe dyr i besætningerne derfor er det også positivt at ministeren under første behandling ville se positivt på en alternativ løsning

loven alene finder anvendelse når vikarbistanden er anvendt til pasning af husdyrbesætninger i forbindelse med sygdom eller pludseligt opståede hændelser dette ændringsforslag støtter venstre

ministeren om ministeren var

diskutere om vi kunne finde en anden ordning og der sagde ministeren at man altid er klar til diskutere derfor stillede

ministeren kunne oplyse i hvor mange tilfælde der været ydet tilskud til vikar til bedrifter med dyrehold i to tusind og ti

noget om man ved ikke om det

dårligere dyrevelfærd man ved ikke hvordan ordningen har været brugt man svarer bare på baggrund heraf har jeg ikke mulighed for at oversende de ønskede oplysninger

fire timer kan stå med en liste over netop hvor mange af de her landmænd der har haft

at udvalget ikke kan få svar på sine spørgsmål når man sender dem over til ministeren vi har prøvet at lave et godt ændringsforslag her men det er jo svært at lave ændringsforslag når man ikke kan få svar på sine spørgsmål jeg håber meget at ministeren vil kigge meget meget positivt på de ændringsforslag og jeg håber også

den behandling som udvalget og folketinget har fået i den her sag synes jeg simpelt hen ikke at ministeren

for jordbruget vikarordningen er fra og med to tusind og fire nedlagt som led i regeringens politik om at reducere erhvervstilskud

og fire

sige at den tidligere regering siden to tusind og fire

men det ændrer ikke ved at både v og k

at argumenterne derfra er en smule

hvordan den virker men vi har ikke nogen opgørelse over præcis hvor mange timer der bliver brugt på husdyrbrug

det ikke fremgår hvor mange år opgørelsen dækker hvor stort det tilskudsberettigede vikartimeforbrug har været eller for den sags skyld hvor mange dyr det drejer sig om

ikke se oplyser sagen særlig meget mere jeg synes det er ærgerligt at formanden for udvalget i den grad prøver at mistænkeliggøre at man burde have haft nogle bedre opgørelser

skatteyderne skal være med til at finansiere at landmændene bruger vikar når de er syge det synes vi sådan set ikke er skatteydernes problem

til alle mulige andre erhverv

at jeg gerne ville drøfte den her sag med udvalget jeg har fået en række spørgsmål fra udvalget som jeg har besvaret men jeg understregede også at det var en forudsætning

jeg set en krones finansiering af de her forslag der er ikke oplyst noget om hvorfra bevillingerne skal komme

landbruget jeg anerkender at

kæledyrsforretninger bliver altså heller ikke finansieret af skatteborgerne

må man som ansvarligt erhverv selv sørge for så jeg vil sige at jeg ikke kan støtte det ændringsforslag der ligger fra dansk folkeparti jeg mener

det er nødvendigt at vi for de midler vi nu engang har kan fremme en grøn omstilling

og nogle af pengene bliver altså taget fra den her vikarordning og det synes jeg faktisk er retfærdigt

i hvert fald i socialdemokratiet linje i forhold til dyrevelfærd den betyder ingenting der er ingen tvivl om at vi

finansiering til de andre ting som ministeren gerne vil

ændringsforslag går ind og beskærer den her ordning markant

det er kun ved sygdom det er ikke ved planlagt barsel det er ikke ved planlagt ferie og andet man kan gå ind og få

en situation hvor vi kan bruge alle pengene på andre gode ting det her drejer sig om et forslag til ni

er enkelte landmænd som kan være pressede og som ikke får passet deres dyr ordentligt fordi prisen stiger markant det er utrolig svært at være konstruktiv og lave et samarbejde om

lovforslag som det her når man ikke kan få svar på sine spørgsmål det er utrolig svært at

en finansiering når man ikke kan få svar få svar på hvad det her koster man har fået en ramme

været brugt til vi skal være konstruktive og finde ud af hvordan vi kommer videre det er jo vanskeligt når man ikke kan få

det utrolig svært at være konstruktiv jeg mener bestemt at det forslag vi har stillet er utrolig konstruktivt

ikke kommer ud og skal se enkeltsager

enkelte landmænd ikke har passet deres dyr

har stillet i den her sag de er besvaret seneste blev besvaret i fredags jeg sad og skrev under på det da jeg var nede i bruxelles jeg ved det jeg kan huske det

en alternativ finansiering til det her forslag jeg vil gerne understrege at

er skatteborgerne der skal sikre dyrevelfærden i dansk landbrug det er altså den enkelte landmand der enten må sørge for at han selv kan passe sine dyr eller at han er tilmeldt en vikarordning hvor der kommer nogen ud og hjælper ham med at passe dyrene og jeg mener sådan set at det spørgsmål

velfærd det her drejer sig altså om

enkelte landmænd som kan have flere hundrede dyr og jeg frygter at vi nu kommer til at se enkeltsager

der ikke bliver passet fordi en enkelt landmand har det rigtig skidt

det har ministeren sagt flere gange at landbruget står i en krisesituation der er rigtig mange landmænd der er utrolig presset også økonomisk det sker også at der er landmænd som bukker under for det pres de

ikke vælger at tilkalde en vikar til at passe sine dyr det jeg frygter med den her sag er at vi kommer til at se sådanne enkeltsager og så ved jeg godt hvem det er der springer op af en æske

noget ned over erhvervet det her drejer sig om at man måske skulle

den her ordning til at køre videre i forhold til de her få områder

mulighed for at oversende de ønskede oplysninger

for stemte seks og fyrre imod stemte tre og tres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

udtale sig herre torsten schack pedersen

en række virksomheder særlig fra detailhandelen som er meget bekymrede ikke bare for afgiftsstigningerne det siger sig selv at

over at man så markant hæver afgiften på en lang række meget

at regeringen og enhedslisten lægger op til at vi i folketinget på onsdag skal vedtage en lov som træder i kraft allerede den første januar

lidt mere end otte dage hen over jul at få justeret det er altså

et flertal i folketinget

mener at det er gunstige vilkår at byde detailhandelen og byde producenterne af de her varer

detailhandelen eller producenterne der kommer til

man simpelt hen ikke har mulighed for at rette

derfor har vi i al venlighed fra fra venstres og konservatives og

skubbe ikrafttrædelsen af de her afgiftsstigninger med to måneder så detailhandelen har en mulighed for

jeg også indledte med at sige stærkt bekymrende at regeringen hæver afgiften på en lang række varer

været meget meget vanskeligt for

klare svar på vores spørgsmål under

der kommer til at ske hviler på et meget tvivlsomt grundlag det som alle er enige om

er en kæmpe risiko når det gælder grænsehandelen er det man kalder den såkaldte ketchupeffekt altså at

en lille afgiftsstigning ekstra lige pludselig får grænsehandelen til at eksplodere

kommer til at ske med det forslag som vi behandler nu

det er jo ikke bare marginale stigninger det er voldsomme stigninger i afgifterne på øl vin tobak chokolade is og sodavand

utallige eksempler på hvordan det er gået når man

har pillet ved de her afgifter men det er altså ikke noget som regeringen bekymrer sig om man har antaget sig ud af problemerne man har simpelt at antage at der ikke sker en eksplosiv stigning i grænsehandelen

i forhold til hvad der ellers florerer

stigning i grænsehandelen jo mere vi har spurgt ind til lovforslaget jo større er tallet blevet for antallet af tabte arbejdspladser i danmark det har været særdeles

få regeringen til at melde klart ud

forsvinde med det her lovforslag men det var så kun hvis man tog højde for den ekstra grænsehandel som danskerne ville foretage i udlandet den mindre handel der ville ske i danmark som følge af at udlændinge handlede mindre i danmark havde man behændigt eller belejligt eller beklageligvis

fem hundrede arbejdspladser i detailhandelen i danmark og det er der jo altså ikke meget vækst og beskæftigelse i jo det er der såmænd i tyskland men jeg troede at

vi her i folketinget var optaget af at skabe vækst og beskæftigelse

det er ikke tilfældet med det lovforslag her ændringsforslaget

vi kan selvfølgelig ikke støtte lovforslaget til sidst selv med denne ændring men når regeringen skal lave ulykker kunne den dog være så betænksom at gøre det på en måde så de der skal administrere efter den har bare en lille chance

tage højde for det regeringen lægger jo selv op til at

hensyn til at tingene skal kunne sættes i værk men når det gælder de omkostninger og de afgifter som detailhandelen skal betale så er der ikke den samme forståelse og så skal det ske fra den ene dag til den anden otte dage hen over jul

vil indfinde sig hos medlemmerne i folketinget og

vil støtte det ændringsforslag som gør at ikrafttrædelsen

en lang række af de her afgiftsstigninger skubbes så der også er en mulighed for

meget uhensigtsmæssigt ikrafttrædelsestidspunkt da loven skulle træde i kraft den første januar hvilket kun giver virksomhederne seks arbejdsdage til at rette ind

være rimeligt jeg synes at både folk og virksomheder skulle kunne forvente af folketinget at vi giver dem en fair frist til at indordne sig efter den lovgivning vi nu engang påbyder dem og det har vi

ikke gjort med den her lovgivning derfor opfordrer jeg kraftigt til at

udskyder ikrafttrædelsestidspunktet med to måneder så man får en fair chance for at kunne indordne sig efter loven

jeg sige at siden første behandling

lovforslaget har vi fået endnu mere klarhed over hvad det egentlig er der er konsekvensen af det her lovforslag og det er at man nu vil brandskatte danskerne på alle de små ting der gør tilværelsen lidt sjov med det ene argument

få flere penge i statskassen noget af det der bekymrer os

at grænsehandelen vil få et ordentligt hak opad hvilket er rigtig ærgerligt vi har gennem udvalgsspørgsmål at det vil betyde et omsætningsfald i detailhandelen i danmark på omkring en milliard kr som nu fremover vil blive lagt i tyskland hvis man tager beregninger lavet af dansk erhverv vil

det koste omkring syv hundrede og otte og halvfjerds arbejdspladser alene i detailhandelen skatteministeren er så

så på et tidspunkt kommer han måske op på de samme tal som dansk erhverv

i øvrigt skal det nævnes at det er fuldtidsstillinger jeg snakker om

og halvfjerds men mange af de mennesker som arbejder i detailhandelen i supermarkeder rundtomkring arbejder jo ikke fuld tid de har måske en tredive timers stilling og nogle helt ned til en syv otte timers stilling

et langt højere tal end det vi har fået oplyst indtil videre

tilbage når man ser på de her beskæftigelsestal er jo

når regeringen snakker om at man gerne vil skabe arbejdspladser

tale om for det er jo det den her store grænsehandelseffekt vil medføre i lovforslaget siger regeringen at grunden til man vil

de her afgifter alene er at der en sundhedsforbedrende effekt men er en pakke cigaretter købt tyskland måske sundere

det sundere at få højere forbrug af slik og sodavand fordi man køber i store mængder i tyskland eller hvis det skulle være den sundhedsforbedrende effekt

så ikke kommet ekstra afgift på spiritus logikken i lovforslaget er jo at man laver en lille afgiftsstigning på øl

fordi det ikke giver nogen penge i statskassen

jeg at lovforslag for sige det rent ud er torskedumt det er torskedumt at lade skatter og afgifter stige så meget når man kan se at det koster så mange arbejdspladser

gør det endnu værre er at skatteprovenuet bruges til at finansiere en afskaffelse af starthjælpen som gør

kan betale sig arbejde denne lov er ikke bare gift

andenbehandler her er simpelt hen så torskedumt som det overhovedet kan blive og det er ufatteligt at en rød regering støtter enhedslisten vil gå ud og pålægge virksomheder store afgifter der koster arbejdspladser i produktionen

han har jo svaret på et spørgsmål fra

i nordjylland men der er rigtig mange produktionsvirksomheder

at varerne ude i butikkerne kommer til at koste herre og fru jensen rigtig mange penge

cirka en fordobling af købsprisen i butikkerne

et surprodukt får en stigning

i et svar på et spørgsmål at

afgiftsgrundlaget foretages mest hensigtsmæssigt men der står at sukkerafgiften stiger til tre og tyve

varer hvis indhold af tilsat sukker overstiger nul

garantere for at regeringen har indregnet det provenu i deres planlægning af finansloven og at skatteministeren kommer til at stå med røde ører

en rød regering når skatteministeren

mister deres job fordi virksomhederne ikke kan konkurrere til udenlandske varer det er simpelt hen

er ikke en eneste af deres vælgere der havde forventet det dengang de satte krydset i stemmeboksen ved folketingsvalget og enhedslisten kommer til at stå med det helt store ansvar

røde regering

sf jeg er mere tilbøjelig til

her store afgiftsstigninger igennem men det er simpelt hen smaskhamrende dumt

men altså det er lige før man måske skulle have mundkurv på når man står

den røde regering får meget meget besvær med at forklare deres vælgere

til jul eller til jul næste år bliver det

der ikke er nogen i rød blok der forstår den kritik for de

der stemmes om ændringsforslag nummer fire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

som ordfører

forslag der koster arbejdspladser og det er åbenbart for enhver

noget der vil koste danske

med skattemæssig succession

og det vil betyde at en lang række danske virksomheder vil få det meget meget meget svært

foretage et generationsskifte enten drænes virksomheden fuldstændig for kapital

sælge til en kapitalfond til en udenlandsk investor med den risiko

at en kommende ejer jo noget lettere

på muligheden for at flytte en virksomhed fra danmark til udlandet

mindsker lovforslagets skadelige omfang regeringen lægger op til at sænke den såkaldte pengetanksgrænse fra fem og halvfjerds til fem og tyve procent det ændringsforslag som dansk folkeparti har stillet mindsker skaden ved at sætte grænsen

procent det ændringsforslag

fra venstres side for det mindsker skaderne ved forslaget men vi vil stadig væk være imod lovforslaget i

det bør vel være sådan her i folketinget at det

hvad man samarbejder om

noget spændt på i forhold til hvordan tingene forlyder lige i øjeblikket for enten må der nu være et bredt flertal bag

afgørende at vi sørger for at der er nogle vilkår for at drive virksomhed i danmark som er attraktive jeg ved godt at regeringen mener en masse pænt om

regeringsgrundlaget problemet er bare

og det arbejdspladser hvad enten det

er flotte ord og hensigtserklæringer men når de skal omsættes til virkelighed ja så går det den stik

gøre det vanskeligere for et sted mellem

måske mere end en halv million arbejdspladser i danmark som er i risiko for at blive berørt

ubekymret på i regeringen eller gør man

man nok alligevel er gået for langt men så ville den optimale løsning jo være at gribe den hjælpende hånd som dansk folkeparti er kommet med støttet af venstre og støtte det ændringsforslag der ligger på at grænsen i stedet for

bestemt i anførselstegn bliver halvtreds procent

at den tidligere regering af to omgange hævede grænsen

godt undre sig over det radikale venstres færden

at reelle erhvervsvirksomheder reelle erhvervsvirksomheder også med lidt på kistebunden kunne gennemføre et succesfuldt generationsskifte uden at blive drænet for likviditet uden at hæmme virksomhedernes muligheder for udvikling

blandt andet fra det radikale venstres side tidligere været en forståelse for at vi skulle

er det er bekymrende og det er bekymrende at man ser så let

der skal gøre sig til dommer over om en virksomhed bør investere pengene mere aktivt og klogere

end virksomheden selv måtte mene

utrolig vanskeligt ved at rejse kapital tåbeligt tåbeligt og direkte væksthæmmende at man vil pålægge virksomhederne at foretage investeringer som virksomhederne ikke umiddelbart mener er attraktive

virksomhedens kapital i udbytter

men det er meldingen fra regeringen og enhedslisten og det kan vi ikke sige meget pænt om vi kan faktisk ikke sige noget pænt om det fra venstres side vi håber at det ændringsforslag som dansk folkeparti har stillet og som vi bakker varmt op om

fremme for det vil mindske skadernes omfang af lovforslaget

at vi splitter lovforslaget op og sørger for at ændre ændre pengetanksgrænsen fra de foreslåede fem og tyve procent til halvtreds procent

det konservative folkeparti for at være gået aktivt ind i at få lavet

lovforslag til et langt bedre lovforslag

til en ny udvalgsbehandling forhandlingen om

foregår efter reglerne om korte bemærkninger

at fastsætte pengetanksgrænsen til halvtreds procent

at man ikke følger det skatteministeren selv har udsendt klokken ni fem og halvtreds

afbryde behandlingen jeg har specielt svært at forstå hvorfor man

ikke bare kan stemme for det ændringsforslag som dansk folkeparti har stillet

er at vi får splittet lovforslaget op sådan at de partier der støtter en ændring af pengetanksgrænsen også kan støtte en

opsplitning af lovforslaget og dermed stemme for det samlede pengetanksgrænseforslag derfor synes jeg at det er en ansvarlig måde at gøre det på de partier der virkelig har mandater der arbejder

at stemme for det samlede lovforslag det er begrundelsen for at vi afbryder behandlingen her ved

at det fremgår af skatteministerens pressemeddelelse klokken ni fem og halvtreds at man ønsker at grænsen skal være på halvtreds

lovforslaget andenbehandles i folketinget i dag derfor har jeg meget vanskeligt ved at forstå

afbryde behandlingen når skatteministeren helt klart tilkendegiver i sin egen pressemeddelelse

det er lidt besynderligt at komme i ellevte time og bede om at få afbrudt

ordfører ønsker at afbryde andenbehandlingen når skatteministeren klart tilkendegiver i sin pressemeddelelse at der er anden behandling af det her forslag i dag i

en teknisk ting vi afbryder behandlingen og genoptager

arbejder aktivt for at få ændret pengetanksgrænsen

det jeg ikke helt forstår her er er at vi har ændringsforslag til at gøre lovforslag bedre og der er stillet et ændringsforslag om det her

de partier som mener at det oprindelige lovforslag ikke er godt nok

nu tilbage i udvalget bare for at lave nogle politisk taktiske fiksfakserier

i den her sag det konservative folkeparti kunne have stemt sammen

at det her ændringsforslag blev vedtaget også med regeringens stemmer må vi gå ud fra for regeringen har været ude at sige at det oprindelige lovforslag fra regeringen ikke er godt nok man har sat grænsen for lavt derfor bør folketinget i dag med det konservative

i stedet for det her pjat hvor man af taktiske grunde gerne vil have tingene tilbage

om at få det her lovforslag tilbage i udvalget sådan at vi kan sørge for at loven bliver udformet på den rigtige måde man

at man har ændringsforslag partier der arbejder

stemmer for ændringsforslagene

behandling ved andenbehandlingen i morgen

på den her måde sikrer vi os at de partier der virkelig står ved deres ord om at de vil arbejde for at skabe bedre lovgivning her i

sådan at de partier der klart vil støtte den her ændring af pengetanksgrænsen går ind og gør det jeg synes jo det er en gratis omgang når liberal alliance venstre og dansk folkeparti vil stemme for en ændring men ikke vil stemme for det samlede lovforslag

opsplitning som vi jo

får liberal alliance rent faktisk mulighed for

ændringen til de halvtreds procent og samtidig støtte det samlede lovforslag

herre ole birk olesen og liberal alliance virkelig vil stå ved det som herre ole birk olesen har sagt heroppefra så er

forslaget jo det og så tager vi diskussionen

det jeg tror overrasker mange er

jo den åbenlyse zigzagkurs

gør at det nu bliver spændende at se hvad der så sker i udvalget og gad vide hvad der så sker af nyt også i morgen og i overmorgen og

vi har jo at gøre med en udmøntning af en aftale regeringen har lavet med sit parlamentariske grundlag enhedslisten i en finanslovaftale

givet imod enhedslistens ønske og så forhandler med andre partier om det er en helt særegen parlamentarisk situation

en meget spændende parlamentarisk situation der jo åbner muligheder i forhold til de fremtidige de fremtidige diskussioner her i salen så vi vil følge den her sag med meget stor spænding både når den kommer tilbage til fornyet udvalgsbehandling hvad et flertal selvfølgelig har ret til at få

når den viderebehandles her i salen

er der mellem regeringspartierne enhedslisten og det konservative folkeparti der er et flertal her i folketinget for at

udtryk for nogen slingrekurs det her

regeringen har lyttet til de indsigelser der er kommet under udvalgsbehandlingen

gået ind aktivt og har forhandlet med det konservative folkeparti om at lave en tilpasning af det her lovforslag og for at sikre os at der kan blive en klar aftale om det her også ved afstemningen

kun vil stemme for et ændringsforslag

på formandens vegne velsagtens konkluderer hvad afstemningen bliver

flertal ønsker at få det tilbage i udvalget så har

udtrykte stor skepsis over for at skatteministeren gav efter for flere ugers mediepres og åbnede for at lempe den udskældte generationsskifteskat altså at man i virkeligheden

det blev sagt det er ikke vores forslag hvis oppositionspartierne

skal stemme for det samlede lovforslag nu deler man det jo op så det kommer til at passe ind i

en måde at gøre det men det gør jo også bare at det bliver lidt interessant her i folketingssalen hvordan regeringen skifter politik fra dag til dag altså

noget man laver en aftale så fortryder man så i fredags da afgivet betænkning i skatteudvalget

af at det bliver lavet om derfor er det jo spændende nu at se hvad der kommer til at ske i udvalget og

opstår om der så er nye boller på suppen om man vil lave noget andet end det man man har aftalt tidligere det går ganske stærkt og det

får dansk folkeparti jo mulighed for at støtte ændringen af pengetanksgrænsen

støtte et samlet lovforslag og på den måde bære lovgivningen

det står i modsætning til den mulighed der ligger nu

polemiske om hvem der har en slingrekurs i skattepolitikken

der skulle kigges lidt til en af sidemændene derovre herre

rasmussen som for ganske kort tid siden det var den syttende november var ude at sige at venstre var klar til kompromiser men i den her sag

er mulighed for at indgå nogen kompromiser med venstre til gengæld

det konservative folkeparti været ærlige og redelige

at de rent faktisk godt vil arbejde for det her

det konservative folkeparti også kan støtte det ved tredje behandling

ønsker nogen at udtale sig det ser ikke ud til at være tilfældet så er forhandlingen sluttet

ønskes afstemning om

nummer fire tiltrådt af udvalget det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem tiltrådt af et flertal

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget det er vedtaget ønskes afstemning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

udtale sig herre torsten schack pedersen som ordfører

regeringen her stiller et ændringsforslag som udskyder ikrafttrædelsen med seks måneder det støtter vi fra venstres side men jeg kan love for at vi også stemmer rødt til lovforslaget ved tredje behandling så at

det skulle være så stort et særsyn

at regeringen over over weekenden har indset problemerne i sit eget forslag da det gjaldt generationsskifte

håbe at den samme erkendelse også ville ramme regeringen når det gælder forslaget om at femdoble

erhvervslivet har jo været massive

tillidsrepræsentanter medarbejdere og fagforeninger

man er inderligt bekymret for

lød budskabet fra herre rasmus prehn fra socialdemokratiet at en femdobling af no

var meget sigende at en femdobling

budskab det her vil koste arbejdspladser og igen

forsøgt at få regeringen til at kvalificere

svar og sine oplysninger til skatteudvalget ved at spørge ind til gentagne gange det har været endog meget meget vanskeligt at komme det nærmere end de tal som regeringen selv

i øjeblikket er det da højst besynderligt besynderligt at når regeringen i øvrigt forsøger at fremme fjernvarmen så kommer man med et forslag

betaling som fjernvarmekunderne skal aflevere stiger så voldsomt så jeg tror at

herre rasmus prehn glemte noget da han sagde at en femdobling af

det eksempel vi har fra jyllands posten i dag er

regeringspartierne og i enhedslisten der besinder sig og tænker på

være en grænse for hvor mange arbejdspladser den her regering skal eksportere ud af landet igen masser af pæne ord omkring konkurrenceevne men når vi bliver konkrete går det

dansk gartnerierhverv bliver mere konkurrencedygtigt ved at skulle betale en femdobling

fiskemelsfabrikkerne bliver mere konkurrencedygtige ved at skulle betale fem gange så meget

hvordan dansk cementproduktion skal opleve at blive mere konkurrencedygtig

og så vil vi stå tilbage i et land hvor der er mindre beskæftigelse mindre vækst og mindre mulighed for

kan fremme et sundt og bæredygtigt miljø men hvis man starter med

bliver det altså vanskeligt at foretage sig ret meget konstruktivt

gribe en række af de bolde jeg nu har kastet i luften

som viser at at de formodninger som regeringen har lagt til grund

varmeregningen hos landets fjernvarmekunder

jo desværre på en lang række områder

det bliver floskler det bliver store ord og runde vendinger

bortset fra at man indrømmer at det koster fire hundrede og halvfems arbejdspladser i detailhandelen

behandling af folketinget at vi ikke kan få klare svar når budskaberne samstemmende lyder at det her forslag vil koste arbejdspladser

noget vi i venstre kan sige noget som helst positivt om men jeg håber da at skatteministeren i dag vil kaste lidt mere klarhed over forslaget

udskudt indfasningen af den her afgift til

at det er ganske forstemmende at vi under hele behandlingen af det her lovforslag

hvordan venstre vil nedbringe luftforureningen i danmark

de pågående energiforhandlinger at venstre ikke rigtig har lyst

meget med der jeg synes at venstre skylder et klart svar til alle de danskere som har luftvejslidelser

at trække vejret hver evig eneste dag og alle de danskere der potentielt

at regeringen har lyttet til kritikken

skubber man bare problemerne seks måneder men man fjerner bestemt ikke problemerne så må jeg sige

skulle stå at høre socialdemokratiet sige at det

det kompenserer man så for ved at sætte de øvrige afgifter på benzin

man ved at det kan erhvervet ikke klare det kan konkurrenceevnen

grænsehandelen ikke klare så er det dog topmålet at skulle høre at det man er optaget af

mindske luftforureningen i danmark eller lød det nærmest som om venstre vil foreslå at pålægge transportsektoren en masse afgifter

en forhandlingsvilje fra venstre når det handler om energi og klima vi har nemlig ikke hørt noget som helst fra venstre om hvad de vil gøre for at nedbringe luftforureningen

er simpelt hen alt alt for mange danskere

trække vejret og det er de folk vi virkelig skal tænke på når vi behandler

lovforslag her

nu er det jo ikke nogen hemmelighed at

til at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke skatten

understrege potentielle finansieringskilder for

besynderligt og derfor er det her entydigt noget der kommer til at svække danske virksomheders konkurrenceevne

tingene vil højst sandsynligt udlede

man kan ikke tvinge herre thomas jensen til at tage ordet

så så er det fru gitte lillelund bech som jeg sagde det er altid klogt at gøre

thomas jensen som så åbenbart ikke har været oppe som ordfører alligevel

skal holde ordførerrækken

forsvare det lovforslag der ligger

jeg lige i øjeblikket

syv og firs kroner i to tusind og tolv

lovforslag

kroner

energiordfører for socialdemokraterne i folketinget

der bliver ramt hårdest selv om man i

som værende noget der skal satses på fremover

de siger ét og gør noget andet jeg synes det er notere sig

går ud og siger prøv lige at høre her venner det

jeg synes det er pauvert at den socialdemokratiske skatteordfører ikke tør tage ordet som ordfører men alene tør komme med korte bemærkninger til os andre

lillelund bech og hvis fru gitte lillelund bech

vide at der var en rigtig god og lang debat

om det her forslag l to og tredive men jeg synes jo det er rigtig dejligt når jeg kommer herop

at jeg så igen kan stille det samme spørgsmål hvad vil venstre gøre for at mindske luftforureningen i danmark hvad vil venstre gøre for at mindske no det

er tydeligt for enhver hvis fru gitte lillelund bech ikke vil svare på det venstre

nogen som helst politik på det område

gitte lillelund bech som privatist mulighed for at

alene stiller sig op for at spørge venstre om hvad venstre

fordi det rent faktisk er et energiudspil som er væsentlig bedre end det der ligger på bordet spillet ud

at hvis man er et regeringsbærende parti

har svarene også når det kommer til energi og når det kommer til klima men jeg kan forstå at privatisten fra venstre ikke ønsker

fortælle hvad det er der så står i venstres udspil

fuldstændig genialt

sikker på at det ikke står i venstres udspil men hvis det er sådan at der står noget som helst om hvordan venstre vil nedbringe no

tidligere energiordfører for socialdemokraterne

kommer til at opleve i brønderslev forsyning

bliver fjernvarmen simpelt hen hævet med

på at det drejer sig om tre og tyve kroner om måneden det forslår som jeg ved ikke om man må sige en skrædder i helvede

fuldt ud kan man sige den ekstraregning som man kommer til at give

beboere som bor i brønderslev og som kommer til at opleve en stigning i deres fjernvarmepris på grund af

op som ordfører og fik mere end en minut og så

så slet ikke men det her er simpelt hen lige så meget vanvid som alt andet skatteministeren laver

nok ikke i dag at skatteministeren har lavet det det er i et eller andet lukket rum hvor der ikke

skatteministeren for de spindoktorer de har til at rådgive har i hvert fald ikke været gode nok

en artikel om dansteel i frederiksværk hvor fire hundrede job er på spil det hænger ikke sammen man siger i sundhedens tegn at vi skal skabe renere luft i danmark ja

forureningen og så kun tager en administrationsafgift nej her går de i statskassen og man har jo den tanke at den her afgift er for at tilgodese enhedslisten for at de kan

det er starthjælp introduktionsydelse og kontanthjælpsloft sammen

rammer alle danskere bredt og koster arbejdspladser i udkantsområderne på samme måde

situation at man faktisk leverer fjernvarme til tredivetusind borgere i aalborg jeg skal i den forbindelse oplyse

skatteministeren om at aalborg er en

rød by der er mange arbejdere i aalborg der nyder godt af at de har billig fjernvarme fra aalborg portland jeg vil garantere skatteministeren for at

hvis aalborg portland som man kan frygte kommer til

hvorfor man lukker arbejdspladser i sundhedens navn jeg synes også at det er fint hvis vi alle sammen kunne blive hundrede

det er dejligt at vi har ren luft i danmark

fordi det er og bliver produktionsvirksomhederne der skaber økonomien i danmark det er den private produktionsvirksomhed der skaffer penge til at skatteministeren kan dele ud det er ikke de offentligt ansatte der skaffer penge til

private erhverv der ansætter folk i et job det kan godt være at der måske er lidt med sundheden

at man ikke skal have forbedret vilkårene og man ikke skal have

selvfølgelig skal man det

og så sige til virksomhederne jamen vi opkræver en afgift i få den tilbage til at nedbringe forureningen med og når i har nedbragt til en vis grænse falder den afgift

afgift på virksomhederne

så siger skatteministeren at jamen vi skaber arbejdspladser i andre områder men mange af de arbejdspladser der bliver lukket herved

i stor stil forsvinder fra danmark de flytter til udlandet mange af dem er

kan få på kontanthjælp jamen det vil sige

på hvordan man kan stimulere væksten hvordan man kan stimulere virksomhederne til at skabe arbejdspladser og det gør man altså ikke ved at pålægge virksomhederne afgift

som skatteministeren og hans parti og de andre partier i rød regering

kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet og

meget forurenede af sprøjtegifte og ikke så sunde som de danske

vi er oppe imod vil skatteministeren vi skal konkurrere mod lande der

ud og forklare danskerne hvorfor

det er altså et kæmpestort problem som

i kan skabe arbejdspladser

jeg garantere for at virksomhederne havde budt ind med rigtig mange forslag til hvordan man kunne gøre

og så skal skatteministeren ned i eu og forhandle et bundfradrag igennem

skatteministeren kan forhandle et tilfredsstillende

går med til den her slags jeg har altid haft opfattelsen af at radikale ville styrke de danske produktionsvirksomheder og hjælpe dem

der skaber vækst i danmark

gammelkommunistisk system som i sovjet der spillede fallit

vi skal hen at regeringen hopper på den limpind er ufatteligt

og forklare at det her ikke lukker arbejdspladser på nogen som helst måde og ville give en skriftlig garanti for at

danske arbejdspladser de arbejdspladser som vi har så stor brug for i den her krisetid

dårlig erfaring med at love for meget men jeg håber da at ministeren er mand nok til at gå herop og give et

de øvrige ordførere ikke ønsker

giver jeg ordet til herre hans kristian skibby

det her er et område som er utrolig vigtigt ikke bare for os som danskere men også for hele det samfund

vi har i danmark hvis vi skal blive

et velfærdssamfund som også har råd til og plads til at give til dem som ikke kan klare sig selv og som er kommet i en økonomisk dårlig situation fordrer det også at vi har nogle der er i stand til at generere overskud likviditet og udenrigshandel til danmark

den aldeles forkerte vej jeg har egentlig glædet mig til efter det

folketingsvalg vi har haft at være erhvervsordfører for dansk folkeparti

konkurrenceevne og så videre men det er ganske forfærdeligt

efter det seneste valg som på den måde

stand til at have en dagsorden

går den forkerte vej hvis de her energiafgifter bliver til virkelighed danske gartnerier

i danmark enten direkte eller indirekte i tilknyttede erhverv titusind helårsbaserede job i danmark

en udenrigshandel på tre milliard kroner om året

milliard kroner tilsammen det er krydderurter det er tomater det er agurker og så videre

gode sunde fødevarer uden pesticider og alt muligt andet i

energiafgifter med omkring en hundrede og tretten million kroner for de danske

det er rimeligt at vi har en regering som har kæmpet for at få flertallet i folketinget

kommer med de her meget vidtgående lovforslag som økonomisk

og forklare og forsvare de her lovforslags præmisser

at man skulle overveje en ekstra gang

der er investeret massivt i nye

væksthuse der er investeret massivt i led teknologi

mindre af den dyre strøm for at bruge mindre strøm som er baseret på kul

investeret rigtig rigtig mange hundrede millioner kroner i

vi kan se i regnskabstallene for to tusind og ti

tyve million kroner det er så lige nøjagtig det overskud

kroner i nye afgifter jeg ved godt at

det er over en periode men det ændrer ikke ved

at man vælger at øge afgifterne mærkbart for danske gartnerier

og branchen skønner faktisk at hvis ikke det

for den her branche det er altså otte

situation hvor vi faktisk burde tale om vækst og motivere vores liberale erhverv til

øge en ekstra indsats og investere i nye job

hvor man går ud og giver dem en stor stor regning lige ind på skrivebordet jeg synes det er en uanstændighed og jeg synes at regeringen burde være mand nok til

det herre hans kristian skibby sagde

ikke er nogen fra regeringspartierne eller ministeren der vil

svare på de spørgsmål der bliver rejst at man ikke vil

den lange række kritikpunkter der bliver rejst at man

entydigt negative konsekvenser

påpeget og de oplysninger der i dag er i jyllands posten

de tal som regeringen har sagt skulle gælde

at regningen bliver meget meget større gør åbenbart ikke noget

for vi er mange der er stærkt bekymrede over at det her forslag kommer til at koste

det synes vi

regeringen og enhedslisten

på folketingets talerstol og svare på de mange spørgsmål der er blevet rejst og ikke bare sidde og putte sig

vanskeligt at kigge de danskere

tillidsrepræsentanter

både i høringssvar og i deputationer i skatteudvalget har sagt at

at man havde rygrad nok til

at stille sig op og sige fint nok men vi synes så bare at i skal finde noget andet at lave for jeres arbejdspladser

så tale om en reel politisk uenighed men jeg synes

med de mange spørgsmål der er

i folketingssalen i dag grunden til at der ikke er nogen fra

dum sag der skader dansk erhvervsliv der skader

vil miste deres job

slår igennem fordi vi ikke kan konkurrere med omverdenen hvis regeringens måde at styrke

og overlader statsministerposten til en anden

ikke holder stik når det kommer til stykket så forlader man den synkende skude

går ud og siger glem alt om det vi lukker lige jeres arbejdspladser

samfund men vi må tage det som det kommer og så skal vi nok ikke regne med at der er nogen

en hån mod de tusindvis af medarbejdere

konkludere på den debat vi har haft

er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer en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

ønsker nogen at udtale sig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

fru ulla tørnæs har ordet

så må vi da være kommet til et lovforslags andenbehandling som

regeringspartierne må have stor lyst til at deltage i diskussionen

det er jo må man forstå fra valgkampen og også efterfølgende

en stor mærkesag for regeringen at netop det her lovforslag kommer igennem så jeg ser meget frem til

som vi jo havde under førstebehandlingen

er jo unægtelig sket meget i debatten siden vi sidst drøftede l seks og tredive altså fjernelse af kontanthjælpsloftet starthjælpen introduktionsydelsen og andre ydelser men lad mig starte med at slå fast med syvtommersøm hvilket jeg også sagde under førstebehandlingen

det skal kunne betale sig at arbejde det skal altid kunne betale sig at yde en ekstra indsats det skal altid kunne betale sig at stå op om morgenen og tage bussen hen på arbejdet frem for at blive hjemme på passiv forsørgelse jeg skal ikke stå her og gentage alt hvad jeg sagde under førstebehandlingen men der er dog en ting jeg finder særlig anledning til at lægge vægt på

i mit indlæg her i dag under andenbehandlingen

have et job med en månedlig indtægt på omkring tredivetusind kroner

vi en drøftelse af under førstebehandlingen men jeg kan konstatere

som ellers er et mangeårigt medlem

al den stund fru marianne jelved finder det særdeles problematisk at det netop forholder sig sådan

sådan vil det blive når l seks og tredive er vedtaget regeringen lægger op til at bruge fem hundrede og halvtreds million kroner af statens finanser på en vedtagelse af l seks og tredive

får man ud af det ja vi har finansministerens svar

to tusind tre tusind fuldtidspersoner det

at også regeringen er optaget af at vi får udvidet arbejdsudbuddet det

regeringspartierne har slugt den største kamel af alle nemlig den at regeringspartierne nu imod deres overbevisning

tilbagetrækningsreformen når vi når til tredjebehandlingen fordi det netop bidrager til at udvide arbejdsudbuddet

bruger vi på at fjerne incitamenterne til at det skal kunne betale sig at arbejde

tre tusind fuldtidspersoner trækker vi ud af arbejdsstyrken det er ikke det vi har brug for det er et lovforslag der trækker danmark

retning og det håber jeg bestemt at regeringspartiernes ordførere

man kan jo konstatere at regeringspartiernes medlemmer

af l seks og tredive bliver jævnfør fru marianne jelveds udtalelser om at

det er problematisk at l seks og tredive nu vedtages så oplevede vi også sfs ordfører fortælle om carina og bringe carina ind i debatten først fik vi at vide at carina var fattig og derfor skulle l seks og tredive vedtages så fik vi at vide at carina alligevel ikke

med andre ord overhovedet ikke indblik i hvad den her sag drejer sig om og har frem for alt absolut ikke indblik i hvad konsekvenserne af vedtagelsen af l seks og tredive bliver så hørte vi om opgøret med krævementaliteten det var socialministeren der var ude med store ord om at nu måtte vi gøre op med krævementaliteten

ikke ret meget andet end en hel masse ord

ingen konkrete anvisninger af hvad der menes når man taler om krævementalitet

vil skifte kontanthjælpen ud med en lønindtægt

have en lønindtægt på omkring tredivetusind kroner det kom bag på også

hørte vi i fredags regeringens parlamentariske grundlag foreslå at modregningen imellem ægtefæller på kontanthjælp skulle fjernes sådan

ikke har forsørgelsespligt over for hinanden jeg kan ikke opfatte det som andet end en bombe under vores

hvad skulle være incitamentet til hver måned at betale sit a kasse bidrag hvis

nogen forskel mellem at være medlem

jeg gerne slutte af med inderligt at opfordre regeringen til at trække

jeg her har understreget klart har redegjort

at regeringspartiernes medlemmer

er klar over eller ikke har haft indblik i hvad konsekvenserne af vedtagelsen af lovforslaget her bliver

vi fastholder et system hvor der er et incitament til at være i job frem for at blive fastholdt på passiv forsørgelse det er uværdigt for den enkelte det er uværdigt for danmark og det er ikke det vi har brug for

selvfølgelig

at regeringen og dem der står for det her mener at

sammen med socialdemokratiet sf

grønt til dette lovforslag er uomtvistelig vi har oven i købet finansministerens

blive ringere for folk

at være i arbejde frem for at være på passiv forsørgelse

opgør med krævementaliteten det skal kunne betale sig

leif lahn jensen når man siger

er fuldstændig enig i men

man gennemfører af politiske handlinger

at incitamenterne for tusinder

frem for at blive fastholdt på passiv forsørgelse

hjemme på sofaen og det synes jeg er uværdigt ja man kan gå så vidt som til at sige at det her lovforslag bidrager til at fastholde folk i fattigdom

som ønsker fattigdom

reglerne på det her område altså da vi lavede loftet over kontanthjælpen

da vi lavede starthjælpen introduktionsydelsen og de andre regler

på det som tidligere statsminister herre poul nyrup rasmussen lagde vægt på herre poul nyrup rasmussen var jo inde på

vi heldigvis fik en borgerlig regering

det er beskæmmende at det nu igen bliver mere attraktivt at blive hjemme på sofaen frem for at være i job

vi kom til var at vi fulgte op på det som herre poul nyrup rasmussen allerede havde været inde på mens han stadig var statsminister for han kunne se det urimelige det forkerte i at det på den måde bedre kunne betale sig at være på passiv forsørgelse

afskaffer disse fattigdomsydelser

disse mennesker ikke længere betragtes som fattige

fattigdomsgrænse og derfor er begrebet fattigdom jo ikke noget der kan fastsættes

ud fra hvilken offentlig forsørgelse man modtager fattigdom er i mine øjne et meget meget bredere begreb

venstres politik er at det altid skal kunne betale sig at arbejde

være et incitament til at yde en ekstra indsats det skal ikke

sådan at man fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af forsørgelsens størrelse sådan som det vil blive for tusinder af mennesker når l seks og tredive

vedtaget så vil der være ringere incitamenter til at være i job

så ikke få noget svar på jeg må så prøve med et andet spørgsmål jeg kan forstå på ordføreren at ordføreren har den filosofi

hvis man sørger for at folk er meget meget fattige hvilket disse mennesker

at vi fastholder folk i fattigdom hvis vi

hvordan det kan være at vi efter ti år

mange år med disse fattigdomsydelser alligevel er i en situation hvor vi har mere end tohundredetusind mennesker der søger et job uden at kunne få det og at vi som ordføreren selv sagde har mange tusinde mennesker der er på disse fattigdomsydelser og som ikke

forklare hvordan vi stadig væk kan være i den situation

mener at man har indført et rigtig godt skarpt instrument

er det jo bevist at det at starthjælpen findes

rent faktisk bidrager til at folk kommer tilbage på arbejdsmarkedet så

at de ydelser som vi fik indført tilbage i to tusind og to har bidraget til at tusinder tusinder af danskere er gået fra

offentlig forsørgelse til at blive selvforsørgende

jo hele pointen men jeg tror desværre at herre finn sørensen og jeg har to vidt forskellige opfattelser af hvad kontanthjælpssystemet er for en størrelse for mig og for venstre

midlertidigt forsørgelsesgrundlag

samfundets yderste sikkerhedsnet

at være en midlertidig forsørgelse det er ikke meningen at

at konsekvensen er at der er tusindvis af familier tusindvis af børn der fremadrettet ikke vil være fattige i danmark der fremadrettet vil

fremadrettet vil have mulighed for at have en tilværelse

her lovforslag men

forholde sig til det som lovforslaget handler om nemlig

nogen mening om eller har venstre slet ikke opdaget at der er fattigdom

at begrebet fattigdom i hvert fald som vi ser det er meget mere nuanceret end blot hvilken ydelse man er berettiget til at få

ikke nødvendigvis noget at gøre med hvilket

også andre ting kan spille ind jeg jeg vil nu alligevel fastholde

fuldt ud er klare over hvad konsekvensen af den her lovgivning egentlig bliver

nu hører jeg igen herre lennart damsbo andersen antyde at det selvfølgelig skal kunne betale sig at arbejde

ikke desto mindre ved vi jo at konsekvensen af det her lovforslag når det bliver vedtaget er at det for rigtig rigtig mange mennesker fremover netop

vores sidste samråd i udvalget at

forskellige former for fattigdom men det ændrer jo ikke ved at man

varer henne hos købmanden

biblioteket det kan ikke lade sig gøre der skal kold kasse til hvis man vil købe mad hver dag hvis man skal købe tøj til sine børn hvis man skal have behandlet sine tænder

det forhold må ordføreren formentlig være enig med mig i

hvor man bevidst har sørget for at holde mennesker i fattigdom jeg beder ordføreren

tal og jeg nævner heller ikke nogen beløb for det kan jeg heller ikke som ordføreren selv forholde mig til og det har vi jo så i øvrigt også tænkt os at sætte nogle til at kigge på man har bevidst holdt folk i fattigdom

undersøgelser der

har været på starthjælp og introduktionsydelse det laveste man kan få i det her land i fire år

er ikke er kommet i arbejde

opfattelse at man skal fastholdes

er det venstres opfattelse at man skal være så kort tid som overhovedet muligt på offentlig forsørgelse der lytter jeg mig til at venstre og socialdemokraterne har to vidt forskellige opfattelser af hvad det er for et samfund vi skal have hvad det er for værdier vi skal bygge det danske samfund på vi er i venstre optaget af at folk opholder sig så kort tid som muligt på offentlig forsørgelse

herre lennart damsbo andersen taler om på den måde nu fik vi jo carina præsenteret som en del af debatten her og carina

skulle ligesom være det ultimative eksempel på fattigdom i danmark

af et kølleslag af vk regeringens politik men efter lidt nærmere overvejelse

selv sfs ordfører erkende at carina ikke var fattig og godt for det men det får jo mig til at sætte spørgsmålstegn ved

man her lægger op til skal vedtages i folketinget

det fik vi at vide i hvert fald ikke når det kommer til kroner og øre

er andre ting der gør at carina

et fattigt liv men jo ikke på grund af kroner og øre det

selv statsministerens ord for

hvis lave ydelser skulle inspirere til at søge arbejde mere intensivt

ikke sket fra to tusind og et til

at man har skiftet den offentlige forsørgelse ud

arbejdsstyrken for hvem det kan betale sig at arbejde

den periode som herre christian juhl peger på og netop i den

samme periode er der tusinder af mennesker som har skiftet offentlig forsørgelse ud med en lønindtægt

sagde også at disse folk trækkes ud af arbejdsstyrken mig bekendt er de stadig væk i arbejdsstyrken

får en højere ydelse hvor de måske kan få en smule overskud til det

ikke findes en nedre grænse for hvad venstre vil lade mennesker leve for i det her samfund

at vide lidt om hvad det egentlig er der får folk til at arbejde

hvad sker der hvis en kontanthjælpsmodtager ikke tager et ledigt arbejde hvis nu der skulle vise sig at være

til kontanthjælpsmodtageren jeg siger hvis der nu teoretisk skulle vise sig at være det hvad er det

ikke sådan at hvis vedkommende ikke tager arbejdet

sætter jeg sådan set ikke spørgsmålstegn ved det

selv om det er en socialdemokratisk finansminister tror jeg nu alligevel på

det hans embedsmænd indstiller han skal svare til folketinget er det er det korrekte så det er et faktum at når l seks og tredive

vil vi reducere arbejdsstyrken med to

det er jo lige præcis fordi det for færre mennesker kan betale sig at skifte den offentlige forsørgelse ud med en lønindtægt altså bliver de på den måde trukket ud af arbejdsstyrken og

der ellers måtte være hvad er det så der får folk til at arbejde spørger herre christian juhl ja jeg

ikke selv et sekund i tvivl om at der skal være et økonomisk incitament det er ikke sikkert det er det altafgørende men for langt langt de fleste og i særdeleshed når vi taler om lavtlønsgrupperne

og jeg er meget meget ked af at sfs ordfører ikke er til stede her i dag

undrer det mig at man ikke har valgt at prioritere det således at man kunne være til stede under så vigtig en debat som debatten om l seks og tredive her i dag al den stund

det jo netop var sfs ordfører som bragte

ind i debatten om l seks og tredive

derfor er jeg da nøjagtig som herre martin henriksen forundret og måske også en anelse skuffet over ikke at kunne komme til at debattere

som går på at jo lavere ydelser jo større incitament er der til at søge job

hvor er grænsen så ville det så ikke være en idé set fra ordførerens synspunkt helt at fjerne

til at søge job

ekstreme holdninger på forskellig vis

jeg kan betrygge herre henning hyllested med at jeg

som herre henning hyllested her giver udtryk for i venstre er

et finmasket socialt sikkerhedsnet og det mener vi faktisk

jo faktisk i særdeleshed hvis vi sammenligner os med andre lande et meget meget finmasket socialt sikkerhedsnet som netop er beregnet til at understøtte de personer som af den ene eller den anden årsag

ikke enig i at det ville være en løsning fuldstændig at ophæve vores kontanthjælpssystem endsige vores offentlige

fjernede grundlaget ville folk være lykkelige for at

ud at søge job til ti kroner i timen eller halvtreds kroner i timen

understøttelsesgrundlag og er det ikke i virkeligheden en lykkelig situation hvis man hylder

til livet

får et eksemplar af vores principprogram og så vil herre henning hyllested ikke føle sig foranlediget til at stille stille den slags spørgsmål som herre henning hyllested her netop har gjort oven i købet to gange venstre

at vi har et finmasket socialt sikkerhedsnet i danmark vi ønsker ikke et samfund der ikke kerer sig om de svageste det fremgår klart af vores principprogram og

jeg skal sørge for at herre henning hyllested får et eksemplar

vi ikke behøver at tage afsæt i diskussioner som

herre lennart damsbo andersen

socialdemokraterne har helt grundlæggende en målsætning om at færre mennesker skal leve i fattigdom det gælder ude i verden og det gælder også her i danmark derfor har vi gentagne gange fremsat forslag i folketinget om afskaffelse

af de lave fattigdomsskabende ydelser som vi har i kontanthjælpssystemet

og det andet fornægter de jeg har kunnet konstatere at et flertal i folketinget hidtil har ønsket at sikre at særlig udsatte grupper af ledige

særlig lavt forsørgelsesgrundlag i socialdemokratiet er vi uforstående over for den vilje til at skabe særlig forringede levevilkår og øget ulighed vi finder det uværdigt at mennesker i danmark skal leve på meget lave ydelser vi finder det urimeligt at fastholde et ydelsessystem der bevidst skaber fattigdom og vi finder at de fattigdomsskabende ydelser er i direkte modstrid med solidaritetsprincippet i det danske velfærdssamfund hvor man har pligt til at yde og ret til at få hjælp når man har brug for det

i socialdemokratiet er vi bekymrede over at antallet af fattige børn i fattigdom og familier der sættes på gaden stiger danmark er et af verdens rigeste lande men alligevel bor folk på gaden de lever af at samle flasker

til varmestuerne rundtom i landet dyb fattigdom og et liv i armod er virkeligheden

det kræver selvfølgelig at man kan se det og vil se det der hvor det er meget tydeligt lige nu er på antallet af familier der søger og får julehjælp antallet er næsten fordoblet i forhold til sidste år er det tegn på faldende fattigdom nej det skal man være blind for at påstå er det tegn på stigende fattigdom ja set i lyset af at man skal have et rådighedsbeløb på mellem to tusind og tre tusind kroner til en hel familie er det tegn på fattigdom men som sagt kræver det at man kan og at man vil se det

det er bekvemt af oppositionen at forsøge at forfladige debatten og flytte fokus fra fattigdommen ved at proklamere at det skal kunne betale sig at arbejde prøv lige at holde fokus et øjeblik det skal naturligvis kunne betale sig at arbejde men det er et udtryk for kynisme

ikke at ville forholde sig til at der er fattigdom i danmark i socialdemokratiet mener vi ikke at det økonomiske incitament der ligger i de nedsatte ydelser kan retfærdiggøre den fattigdom og manglende deltagelse i fællesskabet som en stor gruppe mennesker må leve med på grund af de lave ydelser det gælder særlig dem der er sat på starthjælp eller fik taget den ene kontanthjælp væk på grund af timereglen de lave ydelser i kontanthjælpssystemet har først og fremmest bidraget til

blevet flere fattige i danmark

ikke være bekendt og derfor

kommer med i en finanslov jeg kan så konkludere at det var man ikke

det tidligere forslag da man blev nede

især her op til jul det bliver så først næste

alligevel hvordan hænger det så sammen

mere i starthjælp og kontanthjælp men vi tager

rammer alle i befolkningen også dem på de laveste ydelser uanset

tager et af løfterne fra valgkampen

man giver med den ene hånd og tager med den anden

ind i statskassen igen

den her lov har fokus på er at vi har en række mennesker

men en lang række af de mennesker som er i danmark er bragt i fattigdom på grund af de ydelser vi

at vi ikke forholder os til at vi er nødt til at sætte dem op så hjælper det ikke noget at man begynder at tale som herre bent bøgsted gør om om andre lovforslag eller gør nogle andre ting

borgere i det her land det som vi sikrer med den her lov

får mulighed for at betale de her ting

ordføreren det spørgsmål som jeg stillede allerførste gang jeg var her i salen dengang var det til sfs ordfører og det spørgsmål gik på

uanset hvad vi nu mener om den familie som

olsen taler om at en lang række familier

på de meget lave ydelser starthjælp introduktionsydelse

lever i fattigdom det kan man jo se alene ud af det forhold at der er rigtig rigtig mange der

rådighedsbeløb der ligger et sted mellem to tusind og tre tusind kroner om måneden og det er jo en helt helt anden boldgade end det som

helt andet svar alligevel vælger man så

tilskyndelsen for den familie til at komme i arbejde mindre man siger til de folk

bliver kaldt fattigdomsydelser det vil sige de lave

kontanthjælpen vi har jo besluttet

den hjælp man skal have af det offentlige så man kan have et rimeligt liv forsørge sin familie og som

det er det som alle er enige om alligevel har folketinget i forskellige omgange med forskellige flertal besluttet

er klart

lige i nærheden af kontanthjælpen det vil sige at de

mulighed for at føre et anstændigt liv og som herre

der er til at leve for men det ændrer ikke ved at der er tusindvis

hjælpe med julepakker dem skal man jo kvalificere sig til ved at

være fru gitte lillelund bech og herre simon emil ammitzbøll der starter de korte

vi fortsætter med spørgerrækken til

første på talerlisten er fru gitte lillelund bech og jeg nævner lige dem der er på talerlisten

simon emil ammitzbøll hans andersen mai henriksen ulla tørnæs bent sørensen benedikte kiær louise schack elholm inger støjberg eyvind vesselbo og kristian jensen

blandt andet har der været en del fokus på at

her lovforslag hvis ulykken skulle ske

incitament som der bliver efterspurgt fra liberal alliances side til at man skal gå på arbejde det har jo ikke noget at gøre med

har kæmpet fælles kampe for netop at sikre at vi

afskaffet det som bliver kaldt fattigdomsydelserne sikre at alle mennesker i danmark

et ordentligt økonomisk fundament at leve på så skal vi også tage den anden del og det gør regeringen jo så også

at få indført kontanthjælpsloftet men det kan vi jo diskutere herfra og til jeg får ret men pointen er jo

hårdtarbejdende danskere at man skal ud

folk skal have

de fleste partier i folketinget er faktisk enige om at kontanthjælpen

eksistere som familie og som menneske i danmark

med et komma det vi bare gør er at vi sikrer at

det skal herre simon emil ammitzbøll lige have in mente når

taler om det her der bliver jo ikke ændret på

nemlig i forhold

kunne købe julegaver

det bliver der ikke ændret på det som vi ændrer på

de familier der i dag har så lidt til rådighed at de faktisk er nødt til at bede om at få julehjælp

og bede om at få julehjælp det kan man få lov til at få hvis man har et

tusind tre tusind kroner om måneden antallet af personer

fordoblet i år i forhold til hvad det tidligere har været

tre tusind kroner tilbage at leve for det er jo helt

på gartneriet eller den ansatte i et vaskeri eller butiksassistenten der i

nu kan det da ikke længere betale sig nu fjerner man

hvorfor skal jeg nu tage et arbejde jeg skal oven

egen frokostpause jeg skal

ordføreren helt

det har vi en tradition for på det danske arbejdsmarked og det vil sige at det gælder både dem

dem der er ledige på på dagpenge at de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

man kan ikke vælge at sige nej jeg gider søreme ikke at lave noget jeg vil hellere vælge

på en ydelse det er ikke vores opfattelse i socialdemokratiet at det skal være sådan derfor bliver der så også arbejdet på at få lagt tingene om

der bliver lavet nogle reformer der tager højde for det her så man sikrer at der reelt

både er et job til rådighed for dem der gerne vil arbejde

også bliver stillet krav om at man tager imod de tilbud

spørgeren stiller op der er det rigtige

for mig betyder det også at man umiddelbart siger

af vores fællesskab

er stigmatiserende og jeg mener også at det ikke mindst er marginaliserende hvorfor vil socialdemokraterne

familier med voksne og børn

har råd til at betale de daglige fornødenheder hvor der ikke er penge til

tage gaver med når man skal til børnefødselsdag

finder det fuldstændig uacceptabelt at den situation er her i danmark så derfor har vi tænkt os at gøre noget ved det og det gør vi med den her lov

socialdemokraterne

der betyder at de kan købe julegaver og at de kan holde

det endelig handler om en fattigdomsdiskussion som den her arbejdsmarkedspolitiske dagsorden nu lige pludselig har udviklet sig til om de eksempelvis mange selvstændige som

nødvendigvis kummerligt men i hvert fald har det svært i deres forretning og

ikke nødvendigvis har særlig meget til rådighed hverken til sig selv eller til deres familie den diskussion er vi da meget parat til at tage det er også derfor at vi har lagt op til at vi netop skal finde ud af hvor en fattigdomsgrænse skal

vi har jo ikke nogen i dag og der er ikke et øje der ved hvordan det skal være jeg har heller ikke påstået hvor grænsen skal være henne

jeg noterer mig bare at hvis man har et rådighedsbeløb der svarer til mellem to

man berettiget til at få en julehjælpepakke det siger for mig noget om at de familier

lennart damsbo andersen fastslår at

findes nogen fattigdomsgrænse hvilket jeg er fuldstændig enig i men ikke desto mindre

konkluderer herre lennart damsbo andersen at der findes masser af fattige

ikke rigtig se sammenhængen i men lad nu det være mit spørgsmål

er enig med fru marianne jelved i at det er problematisk at man skal have et job med en lønindtægt på niogtyvetusinde og sekshundrede

til et job er herre lennart damsbo andersen

er tale om et ægtepar og den ene skal på arbejde hvis det er den måde man regner det ud på tja

det hører jo også med til svaret at hvis man læser den artikel der

at sikre at det kan betale sig at arbejde

jo fuldstændig enig i det er også noget vi skal kigge på men det betyder jo ikke at vi skal acceptere at der er fattige mennesker og fattigdom i danmark

al den stund at herre lennart damsbo andersen ikke har fastsat nogen fattigdomsgrænse

kan få lov til at mene hvad hun vil men jeg spurgte

herre lennart damsbo andersen mener

virkelig at det er realistisk at forestille sig at man skifter fra kontanthjælp til

altså langt langt mere

der arbejder på en fabrik eller hvor det nu måtte være

ufaglært arbejdskraft mener herre lennart damsbo andersen virkelig at det er realistisk at forestille sig at man skulle gå fra kontanthjælp

er at der reelt er job til rådighed for dem der står og er arbejdsmarkedsparate i det omfang der er det

så er det ligegyldigt om lønnen er attentusind

at dette lovforslag har herre lennart

at please enhedslisten jeg tror ikke lige ordet please men det var for

at holde sig gode venner med enhedslisten eller noget i den stil det var kun for at tækkes enhedslisten det var det ord

meget smigrende hvis det er sådan så derfor vil jeg meget gerne have be eller afkræftet

nogle vil sige på midten af venstrefløjen lad det nu

i dansk politik er enige om at vi vil gøre noget ved fattigdom jeg har stået på den her talerstol de sidste fire år og talt om afskaffelse af fattigdomsydelserne i den ene eller anden sammenhæng så det har bestemt ikke noget at gøre med at please enhedslisten men jeg er rigtig glad for at vi er fuldstændig enige i den her diskussion vi vil ikke acceptere og lukke øjnene for at der er fattige i danmark og vi har tænkt os at gøre noget ved det

husker tilbage og hvis ordføreren også husker tilbage må ordføreren også kunne huske at den tidligere regering faktisk også arbejdede med at komme med en

nogle fattigdomsindikatorer så det er helt forkert når ordføreren

at oppositionen overhovedet ikke vil forholde sig til begrebet fattigdom

finansministeren jo egentlig svaret på

vi kommer til at have to

flere uden beskæftigelse

et tal for de forsikrede ledige på omkring ethundrede og tredstusind eller

over syvhundredetusind der står uden for arbejdsmarkedet der er på overførselsindkomst det er da et problem

i kraft af at de er en del af de over syvhundredetusind

det arbejder vi jo så også benhårdt på i regeringen og regeringspartierne

beskæftigelsen vil falde med to tusind tre tusind fordi det åbenbart for nogle betale sig at tage et arbejde

at jeg anerkender

har nævnt fattigdommen i deres

lyttet til hele debatten der har ikke på noget tidspunkt været nogen

ordførere der har nævnt fattigdom som et problem

engang gider at lukke vinduet op og kigge ud og

arbejde end ved at være på en ydelse

det næste år vil der blive gennemført en række reformer på hele arbejdsmarkedsområdet på beskæftigelsesområdet som alle sammen

med til at sikre at den situation som spørgeren taler om

det betyder jo ikke at vi skal sidde

med foldede hænder og vente på at de ting sker nu har vi mulighed for at gøre noget ved de forhold der er for de fattigste i det her land

at få en en offentlig ydelse men

det og med respekt for det lovforslag at ordførerne gik op på talerstolen

fuldstændig ligegyldigt hvad der bliver spurgt om

det synes jeg i virkeligheden tenderer til en hån af folketinget

fru louise schack elhoms spørgsmål skal

men det er da dejligt at høre at det også er sket i dag

spørgerne spørger en del uden om det som lovforslaget reelt handler om lovforslaget handler jo om at gøre noget

mennesker i danmark som lever i fattigdom og

andre ting det er fair nok det må man også gerne men man skal bare se tingene i en sammenhæng regeringen fremlægger jeg har da hørt beskæftigelsesministeren

det som spørgeren spørger ind til at det altid kan betale sig at arbejde

den her diskussion det går jeg da ikke ud fra at man vil gøre

samfund hvor det ikke længere kan betale sig at arbejde

som det danske ikke nok med

men en tidligere socialdemokratisk statsminister har sagt at det var et vigtigt princip nemlig herre poul nyrup rasmussen

det var direkte anstødeligt

det det som vi arbejder benhårdt på

at sikre at der er job til folk at der er job derude til dem som gerne vil arbejde

åbenbart også er nyt for oppositionen

os på sinde er at vi har et land

personer der har behov for ekstra hjælp stiger hvis man åbner vinduet som jeg sagde før og kigger ud

kan man se at antallet af familier

juleand ikke har råd til den brune sovs og

og det kan vi da ikke bare sidde overhørig

det må vi tage fat i allerførst og dernæst skal vi nok sørge for at tage fat i

en regeringspartner til ordføreren og

sfs fremturen i fattigdomsdebatten det må jo give stof til eftertanke at et regeringsparti på den måde fremturer og egentlig opnår

kom frem at to og fyrre procent af de nyankomne flygtninge var kommet i arbejde med starthjælp

af dem på kontanthjælp var kommet i arbejde hvad er det der får ordføreren til

at sige at der kommer flere i arbejde når man

er helt rigtigt at hvis man går ind og kigger i den kan man se at

interessant at vide hvad målsætningen er for det som det også viser

der ikke er kommet i arbejde

ikke lukke øjnene for og det gør regeringen så heller ikke for de otte og halvtreds

er dem som vi ønsker skal op og have en anstændig tilværelse

procent er kommet i arbejde og det er rigtig rigtig godt og fint men man skal bare have øje på om

radikale venstre heller ikke er enig i det her projekt fru marianne jelved har sagt at det er et problem og enhedslisten har sagt at

rigtigt men noget i den retning og at det må vi have lavet om og have lavet nogle ændringer i

om

er jo nyankomne flygtninge og når man nu flytter dem

kan ordføreren så garantere at der kommer flere i arbejde ved at lave den manøvre her

den anden ting er det sådan at vi til næste jul ikke vil have nogen overhovedet der søger julehjælp fordi man har fjernet forudsætningen for at få julehjælp nemlig det meget lave rådighedsbeløb som giver

så svære og det er jo dejligt at få nogle der er meget konkrete hvis man går ind og måler direkte på det her

i arbejde ved at de får kontanthjælp i stedet

det tror jeg ikke på

have kigget på i de reformer der skal laves så i forhold til julehjælpen altså mit ønske vil da være at der ikke er nogen overhovedet der vil være berettiget til at få julehjælp men vi ved jo godt

tror vi har talt om det helt privat tidligere

en meget høj indtægt og så formøble det hele på et eller andet underligt man ikke har ret meget til rådighed

der er stort nok dér skal man måske så hjælpes på en anden måde men det skal ikke være den økonomiske ydelse der er baggrunden for at man er nødt til at leve i fattigdom

ydelsesniveau i det lovforslag vi behandler her er også personer som regeringens egne medlemmer har sagt ikke er

konkret eksempel der har været meget fremme så mit spørgsmål er egentlig hvad er det for et niveau for fattigdom som herre lennart damsbo

lige præcis de her grupper

hvis man kigger på de personer som er omfattet

sige med oprejst pande men samtidig

der bliver løftet ud af fattigdom med den lovgivning her som jeg sagde før

kigge ud og så se hvordan forholdene er derude vi kan jo ikke gå ind og pege på de

sige din skal hæves og din skal ikke hæves derfor hæver vi alle ydelserne op til kontanthjælp

vi vil ikke være skyld i det er det vi har besluttet med os selv og hinanden

at vi betaler ydelser i danmark der er lavere end kontanthjælp og dermed kan være fattigdomsskabende for familier

alle bliver det eller er det

på arbejdsmarkedet i endnu højere grad bliver til grin

være på arbejdsmarkedet bliver mindre og mindre hvis

højere og højere skatter

er de ydelser som ligger under kontanthjælpsniveauet kontanthjælpen er jo indført jeg har sagt det før af en lang række partier i det her

i danmark i en kortere periode så kan man diskutere hvor meget det er der er jo nogle der har levet på kontanthjælp og overførselsindkomst i

lang tid den kan vi tage på et andet tidspunkt det som vi skal sikre

man skal også have ret til at få et job

der er jo ikke job derude det er det vi skal arbejde benhårdt på

der er nogle job og så også sikre at der er et match mellem dem der står derude og gerne vil have dem

job i detailhandelen i det syd og sønderjyske

som ufaglært arbejdskraft på en række industrivirksomheder

forsvinder

har spurgt ind til rimeligheden i niveauet på de niogtyvetusinde

få et svar det ville være besynderligt hvis hvis ordføreren endelig ville mene at det var et sandsynligt rimeligt og fair signal at sende

at gå på arbejdsmarkedet er hvilke nye sanktioner

det er noget som oppositionen påstår hele tiden

at det her vil føre til at

og tre tusind færre vil være i beskæftigelse fordi det er mindre attraktivt at arbejde

helt åbenlyst og et faktum som

konkrete spørgsmål hvilke nye sanktionsmuligheder indfører det her

skal tage et arbejde men hvilke nye sanktioner

at gå ned i rådighedsbeløb

vist have en noget besynderlig opfattelse af virkeligheden hvis

er det så for nogle nye sanktioner som det her lovforslag indfører det har vi til gode at få et svar på

har sagt før at

fem reformer på hele beskæftigelsesområdet reform på

der vil det helt tydeligt fremgå både hvis der skal laves nye sanktioner og

regeringspartierne jo netop valgt at sige at vi

acceptere at der er fattige i danmark vi vil ikke acceptere at vi har et niveau for ydelser i danmark der ligger så lavt

et ordentligt rimeligt liv så familier ikke har råd til at købe julegaver til deres børn og holde en ordentlig jul det vil vi ikke acceptere

derfor gennemfører vi den her lov nu

betyder det jo at det i debatten så meget omtalte eksempel

man er fattig i danmark hvis man har omkring sekstentusind kroner til rådighed

så giver det jo nogle helt andre perspektiver på det lovforslag som vi

er grundlæggende i det her lovforslag som vi behandler i dag socialdemokraterne

ellers gode princip i danmark

skal kunne betale sig at arbejde og at man sådan set skal sikre at

at vi har en lang række familier i danmark der lever i fattigdom vi kan jo læse det avisen vi kan se historierne derude vi kan bare som jeg sagde før åbne vinduet og se hvad det er jeg synes det er rigtig interessant at spørgeren nu faktisk vil til at diskutere en fattigdomsgrænse det er da rigtig spændende

jo ingen der har villet gøre før jeg kan forstå

det som spørgeren siger at sekstentusind ligger over en fattigdomsgrænse

jeg har på intet tidspunkt sagt hvor den skal være

en person der har sekstentusind

hvis der er fire børn der skal forsørges ved jeg ikke om det er den samme situation jeg kender overhovedet

også gerne med oppositionen men det har de jo ikke villet

helt sikker på at de i hvert fald ikke

socialdemokraterne ikke ved hvad det er der ligger til grund

den omtalte carina er jo omfattet af kontanthjælpsloftet og derfor er det jo carina og personer som carina som ordføreren

socialdemokraterne vil sørge

socialdemokraterne

at det var problematisk at socialdemokraterne er ligeglade med at det ikke længere kan betale sig at arbejde så siger socialdemokraternes ordfører at det skal ses i sammenhæng skal det ses i sammenhæng med at det her lovforslag skubber to tusind tre tusind mennesker ud af arbejdsmarkedet skal det ses i sammenhæng med at de lovforslag vi har behandlet i

at carina er fattig

jeg vil gerne diskutere hvor en fattigdomsgrænse skal være det vil

jeg sagde det jo før i mit svar jeg vil også godt anerkende at det kan være at man sagtens kan leve for tolvtusind

men at påstå at hvis man har en indkomst eller et rådighedsbeløb på mellem

det kan altid betale sig at arbejde

hvert fald kunne det heldigvis lever vi jo i et land hvor der er rigtig rigtig mange mennesker der gerne vil og de vil også gerne bidrage det giver en frihed

skal stå med hatten i hånden og bede om almisser giver en frihed og man kan selv få lov at bestemme det har jeg da oplevelsen af

man står og er så fattig at man skal stå med hatten i hånden og bede om julehjælp fordi man ikke har råd til at købe julegaverne

et helt andet lovforslag vi behandler det håber jeg sådan set på en

de rettigheder og pligter som alle andre borgere har og så skal man selvfølgelig også

man ret til ydelser det gælder hospital det gælder uddannelse

forhåbentlig så meget som muligt uden at

der kigger vi jo ikke på hvor meget man har bidraget i løbet af sit liv inden man får de ydelser

har boet i danmark i hele sit liv der er nogle der bidrager meget og der

er det nu engang det sætter vi aldrig spørgsmålstegn ved

vi heller ikke begynde på heller ikke når det drejer sig om folk der er kommet hertil som flygtninge

i andre sammenhænge kommer fra udlandet på spørgsmålet om nye flygtningestrømme siger

det tror jeg ikke

vil stadig væk være de samme krav der bliver stillet til de mennesker i morgen som der bliver stillet i dag og derfor vil det ikke være mere attraktivt og ikke nemmere at komme

måde for at ingen skal begynde at trykke på knapperne for det hjælper ikke er esben lunde

men hvis vi skal have en reel diskussion af

som det mindste kunne give en definition

hvad fattigdom er nu hørte jeg at ordføreren retorisk talte om

vil sige at en procent af befolkningen i aalborg kommune har fået

at jeg ved ikke hvor en fattigdomsgrænse skal være jeg prøver bare at bruge den her målestok jeg tror at

to tusind tre tusind kroner eller lavere ellers kan det ikke lade sig gøre og det er jo til en familie spørgeren kan jo forestille sig hvad det vil sige at være en voksen og minimum et barn

tøj tandlæge forlystelser gaver til fødselsdage sommerferie jeg tror at de mennesker er fattige jeg har så også hørt spørgere fra venstre snakke om

vel et sted derimellem men den diskussion

det ligger et eller andet sted mellem julehjælp og sekstentusind altså hvad er det for en videnskabelighed at lægge til grund for ens politik

ordføreren bliver altså nødt til at være en anelse mere

synes jo det er underligt at vi bruger timevis her i folketinget på at diskutere hvorvidt

hvis man vil åbne øjnene og se på de familier der er derude og hvis man

må sige nej til at tage til børnefødselsdag at de må sige nej til at tage med på lejrskole

bare lukke øjnene for

jeg ved ikke om det er fordi de er på starthjælp eller fordi de er ramt af kontanthjælpsloftet

at de lever på en ydelse der er lavere end det vi har aftalt i folketinget er et rimeligt grundlag nemlig kontanthjælpen derfor skal den ydelse sættes op

kontanthjælpen vi vil ikke acceptere

det kan skabe mange diskussioner

til diskussion i folketinget rigtig mange gange i hvert fald inden for de sidste ti år en ting der står helt klart fra

forslaget vi har altid haft

få kontanthjælp det skal ikke være af økonomiske årsager man kommer

gerne vil indordne sig under de danske forhold det er derfor man søger til danmark og vil gøre en indsats for at blive dansker

tidligere været sådan at det var meget økonomisk attraktivt og det var i den forbindelse også sådan at det var en stående joke at

blev kendt og det tiltrak rigtig mange derfor gik dansk

starthjælp en introduktionsydelse når man kom til danmark og så skulle man selvfølgelig

overleve når man kom til danmark men man skulle også gøre en indsats for det danske samfund og være klar til at indordne sig under de regler vi har i danmark

en anden ting var kontanthjælp

det var tilbage i to tusind og to det var dengang der var et bredt forlig det var for øvrigt

radikale der forhandlede det på plads jeg er blevet belært mange gange af fru marianne jelved

så det var et kraftigt fingeraftryk

blevet gennemført hvis man var så meget imod det er man så nu

loft over kontanthjælp og fem hundrede kroner

det skal være sådan at man ikke kan få mere på social ydelse end ved

rigtig mange der går på det man kalder mindstelønnen det lavindkomstgrupperne her i forrige uge

med en portør på et sygehus

helt til grin når han så hvor meget en kontanthjælpsmodtager kunne have med hjem det var efter sagen

det var ubehageligt og jeg har egentlig

hun skulle stå frem i pressen

selvfølgelig i en god mening at hun sagde ja til at

ikke blevet ordentligt orienteret om hvad det drejede sig om det var så tydeligt

havde svigtet i den forbindelse og ikke rigtig

på den måde kan man så se at der er rigtig mange der er på kontanthjælp og når de får alle de ydelser de

boligsikring de kan få rigtig mange tilskud har de egentlig mere ud af at gå på kontanthjælp end

er vi tilhængere af at der skal loft over hvor meget man kan få i kontanthjælp så blev der sagt

lovforslag og herre lennart

de her afgifter der betyder at fødevarerne får en kraftig stigning

nu får de så råd til at betale stigningerne på madvarer og det

gælder så også stigningerne på fjernvarme ok

råd til de stigninger det er det her med at give med den ene hånd

den anden det er også fair nok hvis det er det man vil

bagefter bliver det sagt at nu har de råd til

og det andet det er måske lidt svært for folk at forstå hvad det egentlig er

optaget af at det skal

betale sig at arbejde det skal ikke være sådan

man kan få mere ud af at gå på offentlig ydelse

at det altid kan betale sig at tage et arbejde frem for at gå på kontanthjælp det er mange milliarder der skal findes

kommer over det niveau hvis den

bundskatten skal gives til alle der er ude på arbejdsmarkedet

meget spændt på at se hvad det fører til vi har jo indført

så fik man en lettelse

det har hjulpet rigtig mange men at begynde at

gøre det endnu sværere for kontanthjælpsmodtagere at tage stilling til

uanset om man har mere ud af at tage et job

en frihed der betyder at det offentlige ikke

en i nakken man har en frihed til at gøre noget selv man har en frihed til at foretage sig ting som kontanthjælpsmodtageren ikke kan få lov til

fordi man ikke bare sådan kan gå på kontanthjælp for

skal man også tage det

ude i jobcentrene og

gartnerier at de mangler arbejdskraft de kan ikke få nogen til at

man ikke få dansk arbejdskraft

få kommunerne og jobcentrene til at rette ind efter hvad der bliver sagt herinde i folketinget

hvad ministeren eventuelt siger medmindre ministeren siger noget andet end ordføreren for

du skal starte i morgen værsgo

en god løsning at få kigget lidt mere på hvorfor det ikke fungerer

gik til kontrol og så blev man sendt ud

man gå hjem igen

vælger den taktik at de sender folk ud

mange kontanthjælpsmodtagere der forsvinder jeg skal ikke

hvor de forsvinder hen jeg skal heller ikke kunne sige noget om hvad årsagerne er

de lige pludselig ikke har behov for kontanthjælp længere men det

hænger sammen men som sagt i dansk

ikke være økonomisk attraktivt at komme til danmark man skal komme til danmark hvis man virkelig ønsker det

til danmark hvis man virkelig ønsker at tilpasse sig de forhold vi har i danmark

mindstelønnen det må ikke overstige en lønindkomst ellers er der noget galt så hænger samfundet ikke sammen

der er ikke andre til at betale de offentlige overførselsindkomster det er der man får pengene fra

laver anden lovgivning siger

noget med hinanden at gøre man hvis det fjerner arbejdspladser så mister vi betalinger fra

regeringen har nogle flere penge at gøre godt med til overførselsindkomster men skaber man arbejdsløshed

det private arbejdsmarked for kapital

på kontanthjælp egentlig skulle have og det er der de ledige kommer man tager med den ene hånd

giver med med den anden

så tager vi lige

at de danske virksomheder ikke er konkurrencedygtige så de er nødt til at afskedige folk det er

virksomheder der lukker fordi vi gennemfører det lovforslag vi behandler her

bent bøgsted lige en chance mere

jeg stille herre bent bøgsted et andet spørgsmål som jeg er helt sikker på at herre bent bøgsted kan svare på jeg vil gerne bede

bent bøgsted har det nu når han står og taler imod det her lovforslag er herre bent bøgsted glad

for at fastholde en politik der har sendt tusindvis af mennesker ud i fattigdom sat dem i en økonomisk situation at de og deres børn ikke kan deltage i det almindelige sociale liv af den simple grund

image som herre bent bøgsted gerne vil se når han kigger sig i spejlet om morgenen nemlig som de svages

glad og stolt over at tale imod det her lovforslag eller er det sådan at herre bent bøgsted kun er de svages beskytter

har lagt skjul på hvad årsagen til at jeg gik ind i politik var det var tilbage først i halvfemserne

en flygtningefamilie der havde en pige i dagpleje samme sted som

i dagpleje det var mens jeg gik og

var på kontanthjælp vi havde fripladser til børnene

mange der har når man man er dårligt stillet

situation at den her irakiske familiefar sagde at de snart

til sverige fordi de fik meget mere ud af at være i sverige der havde han en fætter de fik meget mere ud af at være i sverige de havde kun seks

til rådighed til tøj og mad om måneden de havde fire børn jeg skal oplyse at jeg også havde fire børn og vi havde to

tilbage om måneden som vi klarede

af økonomiske årsager at man kom til danmark

lagt skjul på at jeg går ind for at man ikke skal kunne få mere ud af

er det her med hvornår

lide herre leif lahn

må jeg indrømme men

det der med at leve for

selv prøvet

det er afskrækkende for mig jeg har selv prøvet at leve

har prøvet at leve for de penge og det kan sagtens lade sig gøre men det bliver da sværere

på madvarer at den gevinst

bliver slugt op af afgiftsstigninger den bliver slugt

folkeparti har støttet venstre og den daværende regering

at man tog to tusind kroner fra de ti procent fattigste

nogle enkelte forbrugsgoder jeg har

børn har en mobiltelefon eller de har en computer dengang havnede jeg i en af niels hausgaards sange

man kan spørge en familie om de er fattige fordi de ikke har så mange penge nej det synes de ikke

er mange gange et spørgsmål prioritering men

går vi selvfølgelig ind for at der skal være en sikkerhed for folk

mulighed for at få kontanthjælp helt klart men når vi så snakker om starthjælp og introduktionsydelse har vi altid

har spurgt hvor mange der var interesseret i at tage et job

der var rigtig mange der egentlig ikke var interesseret i at tage et job

se på rådighedsreglerne om vi skal stramme op og sige til folk

jo være eftersom herre lennart andersen så ganske rigtigt siger at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at

kontanthjælp medmindre man er så syg at man ikke kan

det har jeg da også hørt at beskæftigelsesministeren har proklameret og eftersom

kan ikke vælge frit som det er blevet påstået hele eftermiddagen indtil nu for det kan man ikke

mig at spørge herre bent bøgsted om

være interessant for dansk folkeparti at være med til at kigge på en fattigdomsgrænse så vi kan gå ind og vurdere og

i danmark danmark er et ret velstående land og hvis vi skal begynde at kigge på

så tror jeg at det kan skabe meget uenighed jeg tror ikke at vi herinde i folketinget kan blive hundrede procent enige om hvad der skal med i en vurdering af hvornår man er fattig og hvornår man ikke er fattig

vurderer fattigdom og hvad det er vi har også den situation at hvis nu indkomsterne stiger i danmark

man have endnu mere for ikke at være fattig jeg

moderne menneske identificerer sig meget

dansklærer i folkeskolen i snart fyrre år

din fremtid jeg ved ikke hvor genialt det er

lille udsnit af den danske ungdom

skaber af mennesket er at det står i et konstant valg

anledning til at

man klare alverdens problemer hvis jeg tænker tilbage på min egen barndom

sådan en tro på at det hele nok skulle gå og at man kunne klare det hele

ikke der problemerne ligger problemerne

en offentlig ydelse på kontanthjælp og så skal ud og have et job så begynder folk

det er måske også derfor at fagforeningerne

holder meget igen med at deres faglærte ikke

gå ned på en lavere dagpengesats

på økonomien det gør man ikke så meget som barn der har man sådan en tro på at det hele nok skal gå

så noget andet jeg har betalt mit fagforeningskontingent jeg har betalt mit a kasse

betalt mit efterlønskontingent

men jeg har bare aldrig brudt mig om

derfor skiftede

hemmelighed sådan er det hvis ikke man har

er danmark et for lille land til det kan vi ikke klare vi skal sørge for at vi kan løse vores egne problemer og

for sin løn åbenbart det er

angste for at havne på kontanthjælp eller for den sags skyld på dagpenge det tror jeg vist er det almindelige så jeg ved ikke hvad det er en portør

en der arbejder til langt under overenskomsten hvad ved jeg men det generelle billede er vel at man er bange for at havne

kontanthjælp eller dagpenge netop fordi det ikke står mål med det som man tjener

da sagtens kunne leve for to tusind tre tusind kroner er det budskabet

som i dag er truet af arbejdsløshed fordi de arbejder i udsatte brancher

som man kan tilbyde folk der bliver arbejdsløse hvad enten de bliver smidt på dagpenge

en midlertidig ydelse det er ikke noget man egentlig skal gå på resten af sit liv man skulle gerne videre i systemet det er det det går ud på og det kom jeg også dengang

underbetalt men han kunne bare se at han

så meget ud at gå på arbejde som den kære carina havde

skal videre og det er vel også det typiske i virkeligheden så derfor viser det sig

rent faktisk fungerer hvorefter man begynder

fokusere på nogle ganske ganske få procent af dem der befinder sig i en ulykkelig situation i de der systemer hvis det skal kunne betale sig at arbejde og det budskab har vi hørt igen og igen og igen i

men hvor går den nedre grænse så er den så i virkeligheden ikke nul som jeg også

den tidligere ordfører om

vil da i hvert fald motivere folk til at komme ud og finde sig noget arbejde hvis de slet ikke havde noget at leve for hvis de

som kontanthjælpen var og er i dag

vi har bare den holdning at det ikke skal være sådan

på kontanthjælp end man kan få ved at tage et job til mindstelønnen

man kan få der får en til det og hvis ikke man

ned i sofaen og gør ingenting jeg kunne forestille mig at ordføreren og jeg

hvis vi sagde at det synes vi ikke rigtig om

ville sno os som en ål og prøve at komme uden om jobcentrets pålæg om at vi skulle tage det

han synes at der skal være en konsekvens hvis ikke man tager

mistede vi hele vores understøttelse eller vores dagpengegrundlag eller vores kontanthjælpsgrundlag

kontanthjælpsmodtagere eller folk på dagpenge i a kassen der kan lægge sig hjemme på sofaen og ikke tage et stykke arbejde fordi konsekvensen er at

det vil sige at det er teori at snakke om

og løn det er konkret virkelighed at snakke om ingenting og løn og derfor vil stort set alle jo tage jobbet

radikale venstres ordfører

flere ordførere

ønsker flere at udtale sig

herre joachim b olsen

er fuldstændig enig i den udmærkede betænkning som et flertal af partierne har afgivet på det her punkt men jeg vil godt benytte lejligheden til endnu en gang fra den her talerstol at udtrykke at jeg er glad for og stolt over at vi nu omsider kan begynde på et opgør med det der har været en skamplet på vores samfund lige siden man vedtog de her ydelser og det er rigtig mange år det er nemlig også et første skridt til et opgør med den filosofi som dansk folkeparti og de tidligere regeringspartier

sparke nedad og træde på de svageste i det her samfund hvis

kan sikre nogle skattelettelser til de rigeste det er jo kernen i det hele at den politik

sikre de skattelettelser så er det helt i orden at man sender tusindvis af mennesker ud i fattigdom bringer dem i en situation hvor de og deres børn ikke kan deltage i det almindelige sociale liv ganske enkelt fordi der ikke er penge til det

at enhedslisten har en lille anke som vi også har anført i betænkningen men det skal ikke skille os ad i denne sag og det er

taget fat på den lave ungeydelse lave kontanthjælpsydelse til unge under fem og tyve år og vi burde have taget fat på

men vi er glade for at vi kan tage et skridt et rigtig godt skridt sammen med de øvrige regeringspartier til at gøre

den næste ordfører der har bedt om ordet er herre joachim b olsen

ordfører og sfs ordfører ikke går på talerstolen i dag

de stod her med sidste gang vi havde den her debat der var det

at de her ydelser er en skamplet på det danske samfund jeg synes nu mere det en skamplet at vi har skabt et samfund

titusinde af mennesker stort

det synes jeg er en skamplet det er en hån imod de mennesker der går på arbejde

jeg synes at man skal erindre hvorfor de her reformer blev indført

de blev indført fordi en familie på kontanthjælp med to børn stod til at tabe penge medmindre den ene fik et job til seksogtyvetusind kroner om måneden for rigtig rigtig mange af de familier var det realistisk at få et job til så høj en løn kontanthjælpsloftet indebærer

en rimelighed i at man ikke får en ydelse der er højere

det sig sådan at en familie på starthjælp

to børn har et rådighedsbeløb på ni tusind seks hundrede kroner om måneden

udgifter til daginstitution

faktisk er ganske rimeligt når man tager i betragtning at mange af de familier

kan de ikke sproget og de har ikke kompetencerne til at gøre sig på det danske arbejdsmarked

man formode at de job som de kan få er lavtlønsjob

trettende december udtalte jan plovsing som er rigsstatistiker

det er et meget højt tal siden man indførte de her reformer er det tal faldet da man spurgte den samme gruppe i to tusind

man skal være blind for

være blind for herinde at det at der ikke er noget incitament

arbejde holder dem på passiv forsørgelse regeringen siger også selv at når man afskaffer de her reformer

betyder det at op mod tre tusind vil forblive på offentlig forsørgelse det er ikke bare en uansvarlig beskæftigelsespolitik

er på overførselsindkomst igennem lang tid har større

de bliver ikke mere raske men de bliver tværtimod mere syge og de begynder at trække mere på sundhedsvæsenet vi ved at børn af forældre der har været på

for selv at ende på overførselsindkomst

arbejdsmarkedspolitikken og socialpolitikken at afskaffe de her ydelser når regeringen selv siger at det vil holde folk på overførselsindkomst

i dag er det sådan at femogfirstusind danskere får mindre end tusind kroner ud af at komme i arbejde

jeg synes i den grad at venstrefløjen som kalder sig selv for arbejderpartier har svigtet

blevet partier for folk ansat i den offentlige sektor

blevet partier for folk på overførselsindkomst

ikke længere partier for folk der er i arbejde og slet ikke for folk

belønner dem som er produktive bryder før eller siden sammen det viser alle erfaringer

de stærkeste det går ikke ud over dem med de fleste ressourcer det går ud over dem

ikke kan klare sig selv

må jeg understrege hvor forkert og uansvarligt jeg synes det er at fjerne de her

har lidt overskud jeg vil gerne høre om der er tale om to slags mennesker det er næsten som om

samfundet som skal have tilskud og lokkes med gulerødder

yde noget for samfundet de skal have skattelettelser og jeg ved ikke hvad

som skal have pisken og ellers stampes ned

tilhører jeg vil også gerne høre

jeg går ud fra at når der er tohundredetusind der er klar til at tage et job måske endda flere så har vi ikke incitamentsproblemer så har vi mangel på job til de tohundredetusind er det forkert

der bliver skabt alt efter

jeg har fået mange mange mail fra arbejdsgivere som skriver til mig at de

ikke kan få danskere til at besætte deres job

hundrede og fyrre kroner i timen job til tredive timer om ugen det vil sige

polakker ansat og de er ansat

der ikke kan få danskere til at tage job

spørgeren ordet fattigdom og jeg har gjort min mening helt klar på det punkt

man kan tale om materiel fattigdom i danmark et af verdens

incitamentsproblem og samfundet har ikke

skulle han da lige tænke lidt over

uden at få svar stillede herre bent bøgsted hvis nu

en hundrede og fyrre kroner om natten i tredive timer

i sofaen og fortsat modtage vores kontanthjælp eller dagpenge

ske det at kassen blev lukket

man får henvist personer til at tage job som de tydeligvis ikke er interesseret i de har ingen motivation når de møder op de gider ikke have arbejdet og så sker der ofte det at efter to uger

syge at de har ondt i knæet eller hvad det

det kunne være det der sker eller

sådan at for at beholde et job skal man

udvise en vis motivation og en vis lyst til at være der og man kan godt undgå det hvis man ikke udviser den motivation

fortalt af folk som er ude i

filosofi som vi har hørt tidligere på dagen

at komme i arbejde så er det bare

år det er manuelt arbejde det er ham som

ottehundrede og fyrretusind står uden for arbejdsmarkedet det er det samfund som socialdemokratiet og venstrefløjen bryster sig så meget af

et samfund i hvilket fem og tyve procent af befolkningen står uden for arbejdsmarkedet med alle de sociale problemer som vi ved det giver når folk står uden for arbejdsmarkedet i rigtig mange år men det er de job der forsvinder det er de job

lave lønninger

har de job fordi de også er med i et fællesskab men det fællesskab er

her mennesker skal tage er forsvundet altså nu kan jeg slet ikke få tingene til at hænge sammen men jeg kan selvfølgelig

opstå hvis vi fulgte herre joachim b olsens

når han skulle have folk til at sætte klistermærker på

ansætte nogen til at gøre det fordi de skulle

en meget højtuddannet til at gøre det det er de job

forsvinder på grund af de høje ydelser som vi har

vil snakke om fattige har vi det verdens rigeste fattige men alle har adgang til uddannelse alle har adgang til et sundhedsvæsen

det betyder vi ikke har massive sociale problemer men fattigdom i materiel forstand har vi altså ikke i et samfund som er et af verdens rigeste hvor vi har verdens højeste overførselsindkomster hvor folk får mad på bordet og tag over hovedet hvor de har adgang til

de kan komme på hospitalet og deres børn kan komme i daginstitution gratis

tværtimod ønsker jeg et samfund hvor der er plads til de mennesker

få et job og være en del af et fællesskab

det samfund vi har i dag vi har et samfund hvor fem og tyve procent af befolkningen står uden for

som ikke har evnerne som ikke kan få de høje uddannelser og som ikke kan tilegne sig de kompetencer der skal til

der hvor de kommer fra får de jo ikke alle de her penge så de kan klare sig for langt langt mindre herhjemme det argument har jeg

man har i forhold til hvilken ydelse man skal have i danmark

lidt uforståeligt når spørgeren viser så stor

netto at spørgeren så er med i et parti som hælder afgifter ud over

det bliver dyrere for dem at gå ned at handle men det er bare rent faktuelt sådan at en starthjælp er højere end en su og ordføreren regner ikke dem på

og der er tusindvis af danske unge mennesker der godt kan klare sig på en su men de er ikke fattige

og hårdtarbejdende danskere

folk beholde mere af det de selv har tjent og nu er det sådan

afskaffe topskatten er den bedste måde at øge arbejdsudbuddet

det bliver spændende at se hvordan ordførerens eget parti kommer til

ved den men det får vi jo så at se men det er fuldstændig klokkeklart også ifølge velfærdskommissionens anbefalinger arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger og skattekommissionens

rigtige skridt at tage hvis man skal øge velstanden i danmark

özlem cekics

i sidste øjeblik så må jeg bede ordføreren om en gang til

til det er herre lars dohn fra enhedslisten

til de rigeste vi står i

skrigende mangel på job

der skal bringe os ud af krisen

i beskæftigelsesøjemed er at øge overførselsindkomsterne

beskæftigelsen er at hæve overførselsindkomsterne jeg kan bare notere mig at regeringens egne tal viser at vil beholde

sige at den plan som vi har lagt frem og som er fuldstændig i tråd med de anbefalinger velfærdskommissionen er kommet med viser

op mod tohundrede og titusind arbejdspladser det betyder altså at mange af de mennesker som har mistet

vil få deres arbejde igen

bare ind og blev placeret enten med en stjerne foran eller også

til ganske almindelige forbrugsvarer og derfor sætter det i beskæftigelsen det er helt sikkert vi har erfaring for at det andet ikke virker plus at det også af andre grunde er uacceptabelt så

klassisk fejl når det handler om økonomi nemlig at

nogle flere penge og så får de et øget forbrug

fra nogen andre som ikke har de penge

fremtidigt forbrug eller fremtidige investeringer og de har dem ikke til forbrug nu

at alle økonomer entydigt siger at den bedste måde

topskatten og det at øge arbejdsudbuddet er en forudsætning for at skabe vækst

er en stor annonce i et af de store dagblade indrykket af roskilde festival

skal vi snakke udenom der kan jeg forstå at journalisterne

og det han så siger er at festivalen forplumrer debatten så vil jeg godt lige spørge ordføreren

lige nøjagtig der hvor det gør ondt på det danske samfund

syn eller prøver at være sådan kompromissøgende og så refererer til tal fra arbejderbevægelsens erhvervsråd

at være neutral det er at tage parti venstrefløjen

været inde og undersøge nogle ting så det er ikke noget der kommer ud af ingenting det afhænger hele tiden af præmissen for det som man går ud og kigger på men det som er afgørende her når man snakker om at tale udenom

hvordan fattigdom skal defineres i danmark

debatten det kan da kun være at gøre den bedre

sikrer at vi rent faktisk får klarhed over hvornår man er fattig og hvornår man ikke er fattig skal jeg forstå ordførerens udsagn her sådan

bud på hvordan det skulle gøres men det som vi har hørt indtil

og så bliver vi jo aldrig nogen sinde færdige med at tale om fattigdom i

når danskerne er dobbelt så rige som de er i dag

man kun har en bil og når man kun kan tage på ferie to gange om året er det så fattigdom

jo noget vrøvl

kommer man også med de forkerte løsninger

at sige at det er fattigdom er at give folk flere penge og det holder folk på overførselsindkomster

med de forkerte løsninger og det er det som jeg mener regeringen er på vej ud i her

radikale har valgt

er værdigt for demokratiet at

undslår sig den debat som

vi har nu

kan stille kritiske spørgsmål til liberal alliance

mener jeg simpelt hen det er mangel på respekt for denne talerstol som jeg står på lige nu

herre joachim b olsen og fru

at møde de fattige og så besøgte de carina der ifølge

at regne som fattig også selv om hun havde fem tusind kroner til sig selv om måneden alene det viser jo at fattigdomsbegrebet er relativt

en enkeltsag og jeg vil langt hellere forholde mig til det principielle debatten under førstebehandlingen handlede meget om fattigdom og flere ordførere trak socialpolitikken langt ind i diskussionen men det her er jo en arbejdsmarkedspolitisk diskussion vi kan godt diskutere socialpolitiske initiativer

godt diskutere julehjælp og vi konservative

tilhængere af et stærkt socialt sikkerhedsnet

vil det her lovforslag som andenbehandles i dag få meget stor betydning for der vil absolut intet incitament være til at komme i job nu foruden at en stor ekstraregning

reducere arbejdsstyrken med op til tre tusind personer op til tre tusind personer

er det her lovforslag ikke rimeligt over for alle dem som går på arbejde

og det er slet slet ikke rimeligt over for alle dem som går på arbejde dag efter dag og endda tjener mindre end det man kan få udbetalt i kontanthjælp jeg tror at for dem som tjener mindre end

er det selvrespekten ved at have et arbejde og være selvforsørgende der har meget stor betydning når man er selvforsørgende

får man også som borger større selvrespekt

at man skaber værdi og dermed

udefra med det her lovforslag siger regeringen nu

bidrage til fællesskabet og man siger direkte vi behøver ikke jeres bidrag vi behøver ikke jer i fællesskabet det er både stigmatiserende nedværdigende og marginaliserede og det vil konservative ikke være med til

jeg vil gerne høre

angiveligt skulle komme i arbejde jeg har svært ved at

man kan pege dem ud jeg tror det betyder at nogle bliver lidt længere og

det sociale sikkerhedsnet

kan vi også risikere at komme på kontanthjælp

det må vel høre til et rigt samfunds mindstenorm

det sociale sikkerhedsnet ikke skal ligge dernede hvor man mistrives jeg vil gerne høre

kontanthjælp eller mister de

deres kontanthjælp nu har jeg hørt nogle søforklaringer fra andre ordførere som ikke ville fortælle hvad der sker min fornemmelse er at der vil ske det meget konsekvente at de

fordi det er det som står i lovforslaget som herre christian juhl jo også har læst det er jo finansministerens beregninger og når finansministeriet har beregnet at tre tusind personer vil sige nej tak til et arbejde

må jeg henholde mig til det og det er så også de tal

stykke arbejde modtager de så fortsat kontanthjælp eller mister de

så får vi endelig et ordentligt svar

er hundrede gange større end

står der direkte at tre tusind personer vil undlade at tage et arbejde

beskæftigelsesministeren som har kontakten til jobcentrene og kan afkræve dem

at der nu intet incitament er til at arbejde

i beskæftigelse så kunne man jo have håbet på at der

at håndtere den her problematik

sagt kontanthjælpsreform der bliver sagt skattereform

at finde sig at arbejde det lyder ret spændende

tyvetusind mennesker der har mistet deres arbejde

nok ville bekymre mig en del mere end de tre tusind tre tusind personer

er jo igen med til at skubbe debatten et andet sted hen hvor den reelt

reelt bekymret for de mennesker der ikke har et rådighedsbeløb der gør dem i stand til at leve et godt liv i danmark

uanset om det er folk på de ydelser som vi taler om her eller om det er selvstændige som vi

i en familie hvor de ikke kan få andesteg juleaften og ikke kan få de brunede kartofler og rødkål eller hvad der nu hører til

socialdemokratiske ordfører omhandlede

kun være synd for kontanthjælpsmodtageren som socialdemokraterne fremhæver

et godt liv der findes rigtig mange selvstændige som ikke har et stort rådighedsbeløb

italesat dem i den her debat når man har et fattigdomsbegreb som er så relativt

til en af de hjælpeorganisationerne og

at det er noget ukonkret og relativt det er meget konkret

at forholde os konkret til den problemstilling at der reelt er fattigdom

ordføreren har ret i og det tror jeg

at vi har familier der er så fattige at de er berettigede til at få julepakken og det vil sige at de har et

vil ordføreren ikke

om julepakker

julepakker lige pludselig blevet definitionen på om man er fattig eller ej det tror jeg faktisk ikke

til at handle om socialpolitiske initiativer

på nemlig at det skal kunne betale sig at arbejde at der skal være en gevinst som man får som borger i det her land

er ikke en socialpolitisk debat om julepakker eller ej det bliver

har noget nyt at tilføre debatten men nu er det jo sådan at at positionerne

oppositionen har så lidt at lave for tiden

så håber jeg bare at oppositionen har meldt til jobcentret at de er aktivt jobsøgende

at det blev efterlyst at vi ligesom skulle komme på banen

er det den konservative ordfører mener er nyt

er et problem med ægtepar

det er derfor jeg siger at hvis de radikale rent faktisk fulgte fru marianne jelveds

stemme imod dette lovforslag det vil jeg da opfordre det radikale venstre til at gøre

være sket noget siden førstebehandlingen hvor vi hørte de radikale give udtryk for

min ordførertale at det er rigtig vigtigt at vi hele tiden er opmærksomme på den problemstilling som handler om at sikre

og at det er et meget lille hjørne vi skal ind at kigge på

så bliver det jo udenomssnak og det bliver gloser som

at de radikale rent faktisk havde indhold i deres ord når de kom til den her andenbehandling i dag

på job i stedet for at få kontanthjælp og bare være derhjemme og sige nej tak vi vil ikke deltage i samfundet

at man tvinger folk ned

det har man nu gjort i næsten ti år det er i hvert fald otte år siden de blev vedtaget oven i det har man så også skåret på dagpengene så er det bare jeg spørger hvis den politik er god beskæftigelsespolitik hvordan kan det så være at vi stadig væk har mere end tohundredetusind mennesker der søger job uden at kunne få et hvorfor går det

der presser folk ned

som dem vi taler om her hvor vi risikerer et rådighedsbeløb

starthjælp kom de hurtigere i arbejde

det jeg henholder mig til når

ordføreren fra enhedslisten og herre finn sørensen begynder at diskutere socialpolitik

på den diskussion fordi

førstebehandlingen sagde jo netop at det

om ydelsernes størrelse det som respondenterne altså kontanthjælpsmodtagerne sagde var problemet var ikke at de fik for lidt udbetalt

femten op til femten forskellige sagsbehandlere det har beskæftigelsesministeren også fortalt om

det sådan nogle socialpolitiske indsatser vi skal lave i stedet for

at nogle kontanthjælpsmodtagere har taget et job som nogle andre så ikke har fået

hvordan kan det så være at den tidligere regering afleverede en arbejdsløshed der reelt er på lidt over tohundredetusind arbejdssøgende mennesker der ikke kan få job

handler om at skabe vækst kunne man jo starte med

omklamrer erhvervslivet man kunne starte med at sætte skatten nederst det kunne jo betyde at at flere kunne komme i arbejde og at virksomhederne ville have lyst til at ansætte

en mekanisme som enhedslisten også kender og det er noget

selv sf er begyndt at synes om her på det sidste det handler jo om at skabe vækst det handler om at skabe arbejdspladser

er at incitamentet til så rent faktisk at gå ud og tage et job

betale sig så er det altså lettere bare at sige

komme ud med herre joachim b olsen og se på fattige hvilket

en enkelt sag op ikke engang benytter lejligheden til at gå op og tale dunder på den måde som vi plejer at se

danske demokrati at sf gemmer sig og at sf vælger

i to tusind og otte under anden

konservative eller for den sags skyld ministeren der tog ordet

enorm disrespekt og hele den remse som

om at man ikke skal

men der er nogle

er indrettet sådan det kan man måske godt forstå at hvis ikke

et økonomisk incitament

vælger de at lade være med at tage et arbejde

i sig selv men sådan er virkeligheden bare ikke skruet sammen må vi

så siger

jeg må kende til reglerne for andenbehandling jeg skal da hilse at sige at der er noget nyt og det er noget

jeg mener at det egentlig ville have klædt sf at gå op og tage den ordførertale

det er jo rigtigt der bliver sagt mange

der har behov for hjælp og ikke bare vælge at prioritere alle

vælger at alle ydelser bare skal

ikke en speciel god socialpolitik så når

satspuljen til de større socialpolitiske forlig og og med vores

kroner mere til de ti procent rigeste

er fuldstændig afgørende her er at vi diskuterer et arbejdsmarkedspolitisk

debatterer men vi diskuterer jo ikke arbejdsmarkedspolitik beskæftigelsespolitik

der egentlig er lovforslagets kerne nemlig

så vil det ikke længere kunne betale sig at gå på

medmindre man som den ene ægtefælle

begge er på kontanthjælp kommer op og tjener niogtyvetusinde og

som de her kontanthjælpsmodtagere ikke vil have hvor er de job henne det er vel ordføreren bekendt

for aktivering lige fra den meningsløse aktivering som vi

i virksomheder hvor de arbejder for kontanthjælpens beløb

at kontanthjælpsmodtagere tager det de bliver tilbudt også selv om det er meningsløs aktivering jeg

nævnte gartneriejere fra

fortalte at de kunne søge nok så mange

kunne få nogen til at tage det altså dem som kom derud

branche arbejder utrolig mange af de såkaldte østarbejdere for timelønninger som ligger rigtig langt nede jeg må stadig væk

skal have beskæftigelse i dag hvis de i dag går

når man er nødt til at aktivere titusinder

meningsløs aktivering eller direkte på virksomheder hvor de arbejder for kontanthjælpen er det så ikke udtryk for at jobbene

overenskomster som alle andre

er der ikke nogen danskere som vil tage de job eksempelvis fordi

at når man hører sådan nogle eksempler så bliver man jo rigtig rigtig bekymret

konstatere at der findes cirka titusind gartnerjob

jeg bare konstatere at byrådet i odense ikke har tænkt sig at gøre noget som helst for at gribe ind

liberale parti fdp hvor der var spørgsmålet er fdp kun et parti for de rige og svaret var nej men vi synes altid man skal få mere ud af

som den her debat handler om

der er to partier der overrasker mig noget om ikke skuffer

det radikale venstre

at få indført kontanthjælpsloftet

min egen partileder forhandlede det sammen med den nuværende radikale gruppeformand fru marianne jelved

det radikale venstre traditionelt har arbejdet for

det radikale venstre skylder folketinget

talerstolen

man har skiftet holdning i denne sag det synes jeg ikke fremgik tydeligt under førstebehandlingen så det kunne jo godt være at der var kommet et svar

når man så både har set fru marianne jelved og herre nadeem farooq i medierne fortælle om

have været på sin plads så

ønsket at rejse den her debat

at fremstille sig selv som bedre end andre i hvert fald når det handler om mediestunts men ikke når det handler om det konkrete arbejde i folketingssalen

som sf har kørt

mellem egentlig fattigdom og så

morten lange under førstebehandlingen af udviklingsbistanden i folketingssalen

en og tres det er en noget anden retorik sf har fået halvtreds år senere i to tusind og elleve

for de rige hvad har liberal alliance gjort for de dårligst stillede danskere bliver der spurgt

forslag om at lempe bundskatten vi er kommet

skaber egentlig arbejdspladser og vi er i det hele

meget optaget af hvad

gøre for at folk kan leve af et arbejde

ifølge eget udsagn ved en imaginær skattereform et øget arbejdsudbud på syv tusind der er stadig ikke fundet noget forligsparti og de konservatives otte mandater rækker ikke her

langsigtede effekt af den kickstart der forhåbentlig aldrig bliver til noget vil være værre i forhold til antallet af arbejdspladser end alene de syv tusind man påstår at skabe med den kommende skattereform så man gør intet man gør især intet for de dårligst

jeg også godt til sidst sige til sfs ordfører fru özlem sara cekic socialudvalgets formand

folketingets talerstol jeg skal nok forlade den inden så der er

man går hårdt til fru mai henriksen

afprøve af folketingets øvrige partier det er

at tvinge venstrefløjen

seriøst at beskæftige sig med hvad det vil sige

der kan vi jo ikke komme med tak nok til fru

utrolig uegennyttige indsats hun har gjort i denne sag vi har jo nu

at vide at der er forskellige grader af fattigdom der er rigtig fattigdom så er der carina fattigdom og så

anden fattigdom og det er utrolig nyttigt

få en diskussion om de her ting den tidligere regering indførte jo loft over kontanthjælp gennemførte to hundrede og fem og tyve timers reglen og så videre i erkendelse af at det for mange mennesker ikke kan betale sig at arbejde det vil sige at de har mindre

ud af at gå på arbejde

meget skarpt relief i forhold til de

af mennesker som arbejder på de overenskomstmæssige mindstebetalingssatser

jo det der er det interessante i den her diskussion når man arbejder på overenskomsternes mindstelønsatser skal det så være mindre attraktivt end at modtage kontanthjælp det var baggrunden for at vi

indførte de her ting derfor er det for mig at se en meget meget vigtig debat vi har her for

er det for nogle budskaber vi sender til det danske samfund om at det

det er jo inde ved kernen af forståelsen af velfærdssamfundet for det er jo inde ved kernen af

at vi hjælper dem der har hjælp behov

når vi kommer ind til fru cekics debat rokker den jo ved fundamentet for accepten af velfærdssamfundet og det

det uhyggelige i den her sag er jo

problemet den nuværende beskæftigelsesminister turnerer jo rundt med at

gøre det meget meget attraktivt at løse lige præcis det her problem men endnu mere interessant er det jo at beskæftigelsesministeren har fundet løsningen

rådighedsreglerne og på

derfor er det nærliggende at sige til regeringen burde det så ikke gennemføres i omvendt rækkefølge

det her med rådighedsreglerne for når vi har set et klart svar på det spørgsmål

har beskæftiget os med beskæftigelsespolitikkens mysterier i mange år ved jo at det er et uhyre vanskeligt område vi arbejder på

mangler vi jo helt klart nogle overbevisende svar fra regeringen ministeren siger at hun skal sikre at rådighedssystemet fungerer effektivt det forstår jeg på den måde at hvis man bliver tilbudt et job

mister man kontanthjælpen

i beskæftigelsesudvalget hvor en anden af ministerens

hjertesager blev drøftet nemlig

ved de fem og tyve til tredive årige som jo er overrepræsenteret i ledighedskøen

derfor trænger vi jo til et helt klart og tydeligt svar

ministeren vil gøre for at få de mennesker ud af kontanthjælpssystemet som putter sig i det fordi det ikke kan betale sig

derfor vil jeg da give ministeren det råd at hun skal starte

har med formanden for socialrådgiverforeningen betinna post så

ministeren og betinna post i fællesskab kan finde ud af hvordan man lige sikrer at de her rådighedsregler bliver

ønsker flere at udtale sig da det ikke er tilfældet går vi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

december